desuden fremgå af folketingstidende

meget af de korte titler ministrene har på deres lovforslag forhandlingen er åbnet

lovforslagets hensigt er at fastlægge den overordnede ramme for udmøntning af den politiske aftale om den nye læreruddannelse som blev indgået den første juni to tusind og tolv med lovforslaget ophæves lov om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen lovforslaget indebærer at ministeren for

innovation og videregående uddannelser får en bemyndigelse til at pålægge professionshøjskolerne at udvikle og implementere konkrete initiativer der sikrer den nødvendige forsyning af lærere med relevante undervisningskompetencer i forhold til folkeskolens behov i venstre er vi særdeles tilfredse med den nye læreruddannelse formålet er helt klart uddannelsen skal være fagligt

dannelse målet i forhold til

det nye ved uddannelsen er at fokus nu bliver på hvad den nyuddannede lærer kan

han eller hun har været igennem det fokus underbygges ved at læreruddannelsen i fremtiden reguleres efter samme principper som andre videregående uddannelser hvor de konkrete kompetencekrav til de enkelte undervisningsfag udformes på et fagligt grundlag det har også været afgørende for venstre at kvaliteten i undervisningen blev hævet

holdt op på at de lærerstuderende får mere kvalitet i undervisningen blandt andet i form af flere timer samtidig har det været afgørende at der kan indføres stopprøver så studerende ikke går i det uendelige uden reelt set at gennemføre en uddannelse men forudsætningen for et løft er også at der bliver adgangsbegrænsning

karakterer men også via optagelsessamtaler dette har venstre medvirket til at sætte fokus på og vi

tilfredse med den ændring i optagelsespraksis som den nye læreruddannelse bliver baseret på endelig har venstre haft fokus på entreprenørskab og talentforløb som en forudsætning for at kunne videreudvikle det danske samfund i en mere innovativ retning samt understøtte talenter i at udfolde deres talent endnu mere til gavn for hele samfundet

og meget mere vil danne grundlag for fremtidens læreruddannelse og dermed også folkeskolen hvilket venstre varmt kan anbefale

styrket og det er til gavn for at forstå hvordan det her samfund hænger sammen

have den fejlagtige forståelse at kristendomsfaget er

et forkyndende fag som kan være uh så farligt for rigtig mange studerende

giver jo netop den studerende en forståelse for hvad

for en tusindårig kulturarv som bidrager til at vi agerer som vi gør i dag

den nye læreruddannelse som

at den kvalitet der skal være i faget

ikke et spørgsmål om minimumstimetal om man får garanteret en undervisningskvalitet det beror i høj grad på hvad det er for et fagligt indhold og hvad det er for kompetencemål der bliver sat for faget kompetencemålene bliver sat højt for klm faget og derfor har jeg den allerstørste fortrøstning

nok skal blive så indholdsmættet at de lærerstuderende vil opleve det som et løft i forhold til de fag der udbydes i

motiverende lærere der giver vores børn lyst til at lære folkeskolen og dens faglige mål udvikler sig konstant det stiller krav til de lærere der er kernen i vores folkeskoler og det stiller helt særlige krav til uddannelsen af vores lærere det kræver en

uddannelse der fleksibelt kan forny sig det kræver en uddannelse der styrker de lærerstuderendes faglige pædagogiske og professionsrettede kompetencer og det kræver en uddannelse der bygger på den nyeste forsknings og udviklingsbaserede viden om fag didaktik og pædagogik med aftalen om en ny læreruddannelse hæver vi barren for fremtidens lærere vi sikrer at færdiguddannede læreres kompetencer til fulde kan stå mål med folkeskolens omskiftelige behov og faglige mål den læreruddannelse baner vi vejen for med det lovforslag vi behandler her i dag det lovforslag udstikker den overordnede ramme for at vi kan udmønte den politiske aftale om en ny læreruddannelse fra den første juni to tusind og tolv mellem regeringen venstre dansk folkeparti og det konservative folkeparti aftalen indebærer at regelstyring af læreruddannelsen foreslås ændret med lovforslaget

vi derfor at ophæve lov om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen fremover vil læreruddannelsen i stedet blive reguleret ved en uddannelsesbekendtgørelse med hjemmel i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser på linje med de fleste øvrige professionsbacheloruddannelser og den politiske aftale vil således blive konkret udmøntet i bekendtgørelsen nogle af de bestemmelser der i dag er i lov om

til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

vil blive videreført i lov om erhvervsakademiuddannelserne og professionsbacheloruddannelserne det drejer sig om forpligtelsen til at stille egnede praktikpladser til rådighed og at udgifter i forbindelse med praktikvirksomhed kan blive godtgjort for at sikre folkeskolens behov for lærere med de relevante undervisningskompetencer får ministeren med lovforslaget en

skal lærerne være bedre rustet til at tackle elever med særlige behov i klasseværelset frem for at sende dem i specialklasser endelig skal alle lærerstuderende fremover have undervisningskompetence i tre fag tidligere linjefag

enten dansk eller matematik for i dag kommer alt for mange lærerstuderende ud fra uddannelsen med kun to linjefag det sætter vi ind over for med den nye uddannelse socialdemokraterne glæder sig over aftalen om en ny læreruddannelse og aftalen sikrer at der stilles større krav til hvad fremtidens lærere skal kunne og at de lærerstuderende bliver bedre rustet til at møde folkeskolens virkelighed skal vores børn

er uddannelsen af vores lærere et vigtigt og helt centralt sted at starte

lovforslag er startskuddet for det vigtige arbejde med at forny og styrke læreruddannelsen vi ser frem til samarbejdet med alle

vil stige det er jo sådan at det er en meget væsentlig del af aftalen at man har lige præcis de

konkret udmøntes i selve lovforslaget fortættet uddannelsen sådan

i den nye læreruddannelse samlet set kommer til at løfte fagligheden og kommer til at styrke de

kunne opfylde ønsket om at skulle øge de studerendes arbejdsmarkedsparathed i forhold til at skulle møde den virkelighed som venter på den anden side af deres dimittendbevis

samtidig have den faglighed med i bagagen som gør at de er i stand til også at kunne løfte kvaliteten når de møder de elever

jeg skal læse en tale op på vegne af herre jens henrik thulesen dahl der desværre ikke kunne være i salen i dag dette lovforslag fastlægger rammen for den videre udmøntning af den politiske aftale om en ny læreruddannelse som for nylig er indgået en aftale om en reform af læreruddannelsen som blev indgået mellem dansk folkeparti venstre konservative og regeringen selve læreruddannelsen bliver fremover reguleret via en bekendtgørelse på samme vis som med andre professionsbacheloruddannelser det betyder at den politiske aftale ville blive konkret udmøntet i bekendtgørelsen

vi godt tilfredse med vi er tilfredse med aftalen om denne reform blandt andet indeholder den skrappere krav i forhold til at kunne blive optaget på uddannelsen og aftalen betyder også at der bliver stillet større faglige krav til de lærerstuderende der er tale om en klar styrkelse af læreruddannelsen der kommer kommende lærere og ikke mindst vores børn til gode når alt kommer til

handler det at gå i skole om at tilegne sig færdigheder så man kan klare sig godt i livet nu bliver lærerne så at sige klædt bedre på til at klæde vores børn på og det kan man kun glæde sig over for dansk folkeparti er det et væsentligt element i aftalen at almendannelsen styrkes det vil sige at kristendomskundskab livsoplysning og medborgerskab kommer i fokus og får sin egen selvstændige eksamen det betyder også at lærerne bliver i stand til at klæde børnene på når det gælder de værdier og den viden som er nødvendig for at kunne blive en del af det danske samfund kort sagt

er reformen af læreruddannelsen en sejr for vores børn for det store kompetenceløft som lærerne får betyder en bedre skolegang for det enkelte barn der får meget mere med sig i rygsækken når han eller hun forlader folkeskolen derudover har dansk folkeparti

sikret at der kommer mere god musik i skolerne der skal være mindre falsk blokfløjte og mere kvalificeret undervisning så børnene rent faktisk får noget ud af musikundervisningen og derfor bliver samarbejdet mellem professionshøjskolerne og musikkonservatoriet styrket gennem et forpligtende samarbejde så de studerende gennem deres studium og de nuværende lærere gennem efteruddannelse får et højere musikfagligt niveau

vi er dog også

og forligspartierne bliver jo løbende inddraget igennem arbejdet så det håber jeg selvfølgelig ministeren vil bekræfte i sin tale der har jo været nogle bekymrede røster

vi har selvfølgelig tillid til at når ministeren oplyser at aftalen bliver overholdt så er det også det der gælder men derfor ser vi nu alligevel frem til at få det dokumenteret i beskrivelserne et element i aftalen er en overordnet forpligtelse til professionshøjskolerne samlet om at sikre den nødvendige forsyning af lærere i forhold til behovet for alle undervisningsfag i folkeskolen og hvis skolerne ikke selv kan klare den opgave giver dette lovforslag en bemyndigelse til ministeren

professionshøjskolerne at udvikle og implementere konkrete initiativer der sikrer den nødvendige forsyning af lærere med relevante undervisningskompetencer i forhold til folkeskolens behov dansk folkeparti støtter lovforslaget men vil naturligvis følge arbejdet med bekendtgørelsen meget nøje

mellem regeringspartierne og v k og o målet med forliget var at skabe en ny fagligt stærkere og mere attraktiv læreruddannelse der matcher folkeskolens behov er gennemsyret af almendannelse og hæver barren for de lærere der skal løfte folkeskolen i fremtiden og nu førstebehandler vi det

at etablere en ny læreruddannelse det er jo sket før at lærerne har fået revideret deres uddannelse med en ny lov eller en revision af en gammel lov det er faktisk sket en hel del gange og det er ikke meningen at det mønster skal fortsætte derfor deregulerer vi også med denne aftale for første gang læreruddannelsen så den bliver en uddannelse på linje med de fleste øvrige professionsbacheloruddannelser reguleret gennem en uddannelsesbekendtgørelse vi skal ikke have en ny læreruddannelseslov hvert andet år det er ikke rimeligt med den her lovændring viser et bredt flertal i folketinget professionshøjskolerne den tillid der skal til

de kan løfte opgaven med at højne kvaliteten på læreruddannelsen mindske frafaldet og sikre at vi har flere kvalificerede lærere med faglige kompetencer i flere fag fremover for der er

og udvikle de almendannende elementer i vores uddannelsessystem sådan set fra folkeskole til videregående uddannelse

at satse på kompetenceudvikling der gør vores børn og unge i stand til at

længere i uddannelsessystemet og efterfølgende gør dem parate til arbejdsmarkedet uddannelse er både et middel og et mål i sig selv og det håber og tror jeg at den nye læreruddannelse med tiden vil være med til at bevise så jeg ser frem til den videre behandling af forslaget jeg er rigtig glad for at vi er så mange partier bag forslaget det skylder vi både lærerne skolerne og ikke mindst

mener sådan set at spørgsmålet om religion i det hele taget også bør være en del af lærerfagligheden jeg

jeg er fuldstændig enig med venstres ordfører her

altså om at vi har højnet kvaliteten de nye uddannelser her arbejder jo ikke med

ects angivelser for de enkelte fag men med overordnede

at afgøre hvordan man ved hjælp af netop fagmoduler vil sikre at de studerende har forudsætningerne for at imødekomme netop de her kompetencemål som er rigtig afgørende og som er dem venstres ordfører også var inde på ambitionsniveauet skal højnes og det kommer vi

i forhold til de kompetencemål vi sætter og

hvordan det går og ikke afhængigt af

professionshøjskolerne og for læreruddannelsen men det

ved ministeren vil følge meget tæt for det er klart

skal være timer for at man kan modtage undervisning den almene dannelse har

og den vil vi følge meget grundigt og det vil være i kompetencemålene at professionshøjskolerne skal leve op til netop de høje kvalitetskrav som vi

er også med en vis bæven at jeg må læse op for jeg kan måske forvente nogle spørgsmål fra enhedslisten eller andre som jeg så må

en eller hvis vi har været heldige flere rigtig gode lærere fra vores skoletid lærere

gjorde undervisningen spændende eller sikrede børnene god trivsel

netop at sikre at børn får lyst til at lære mere og lære for livet

formål at styrke læreruddannelsen forslaget er en udløber af forliget om folkeskolen

det brede forlig fra juni sikrer en ny fagligt stærkere og mere attraktiv læreruddannelse der skal løfte morgendagens folkeskole i dag falder alt for mange

fra i løbet af studiet de nye tiltag skal kunne tiltrække og fastholde endnu flere fagligt dygtige studerende med talent for og lyst til at undervise med lovforslaget ændres regelstyringen af

om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser på linje med de fleste andre professionsbacheloruddannelser hovedformålet er afbureaukratisering og falder i tråd med princippet fra forliget derudover giver lovforslaget bemyndigelse til ministeren til at pålægge professionshøjskolerne at udvikle og implementere konkrete initiativer der sikrer den nødvendige forsyning af lærere med relevante undervisningskompetencer i forhold til folkeskolens behov

på lovforslaget det er vigtigt at læreruddannelsen har et højt fagligt niveau så de færdiguddannedes kompetencer kan modsvare folkeskolens behov jeg ser frem

på skive som det jo hedder nu

frihed lokalt til at indrette sig

det samme for alle studerende og

skal igennem det kan der være en smule forskel på men det de skal kunne når de kommer ud

men det er altid når man afbureaukratiserer og deregulerer og giver mere frihed lokalt at

og de faglige organisationer på folkeskoleområdet

reformen af uddannelsen til at kunne svare på om det bliver relevant det er jeg

men som hovedbærende princip synes jeg jo altid at de organisationer der bliver berørt af ændret lovgivning skal inddrages så vidt muligt

jeg vil dog lige hive fat i en ting som jeg ikke synes

andre ordførere har været inde på nemlig at konsekvensen af denne

der lægges op til at institutionerne selv kan fastlægge fagenes konkrete størrelse og samtidig

tone og profilere uddannelsen i den retning som professionshøjskolerne

i enhedslisten er tilhængere af detailstyring af uddannelserne og slet ikke læreruddannelsen som har været udsat for en massiv politisk styring og har været et sted hvor man tog politiske slagsmål det

tilhængere af i enhedslisten men jo lige præcis

til politiske partier men ville tage hensyn til

taget hensyn til og sikret en national standard

zahles i hjørring og så videre

rettigheder og de samme muligheder

rosende ord her med på

på tide at der indføres en norm om at de studerende uddannes i flere end to linjefag og

for tre kompetenceområder det vil skabe bedre betingelser for de nyuddannede lærere samtidig er det rigtig positivt at alle lærerstuderende nu får specialpædagogik og dansk som andetsprog i faget pædagogik og lærerfaglighed det ruster fremtidens lærere til de udfordringer som folkeskolen står

sig til den virkelighed de møder man nedsætter praktikken med seks

fordelt over fire år i stedet for en praktik om året det synes

det fortjener selvfølgelig også et par ord med at kompetencemålene sættes højt og

et andet fag og bliver presset og kompetencemålene og

med sine medstuderende og ikke mindst med de elever man er i kontakt med når man er i praktik så

til sidst

eller til zahles

institutionerne hvordan

skal gribes an efter sommerferien og jeg håber

den grad at der vil blive rettet op på

egen lov og igennem de sidste ti år har der været gennemført så mange ændringer at det svarer til en ændring cirka hver tredje måned det er simpelt hen ikke godt nok og af samme grund er vi i liberal alliance rigtig kede af at regeringspartierne v k og o valgte ikke at invitere os med til forhandlingerne vi ville gerne have løftet ambitionsniveauet vi ville gerne have løftet barren

når man nu samlede professionsuddannelser og universitetsuddannelser

så også kunne begynde at samtænke de to søjler

er også alvorligt brug for et løft af de universitetsuddannelser

skal ud at undervise på ungdomsuddannelserne der hvor vi med den stolte danske uddannelsestradition vi har kunne have løftet ved at tænke de her ting samlet

didaktik og pædagogik som vi kender fra læreruddannelsen

ved at gøre læreruddannelsen universitetsbaseret altså ikke

til en universitetsuddannelse men knytte den til universiteterne

bringe en del af den fagfaglighed som er universiteterne ud på læreruddannelsen når jeg siger at det ikke var vores ambition at gøre læreruddannelsen til en universitetsuddannelse

med det forslag der ligger her vi mener stadig væk

problemet vi er kommet et lille skridt i den rigtige retning men linjefagene er stadig væk for små

problem at man er så naiv at man tror at vi styrker almendannelsen ved at have lavet et i øvrigt på mange måder udmærket nyt fag omkring pædagogik og lærerfaglighed og integrere det gamle klm i det

almendannelse er noget som man kan placere et særligt sted og eksaminere folk i og så er de alment dannede er da en naivitet som råber til himlen vi mener heller ikke at de nye krav til optagelse løser nogen som helst problemer

kvalificerede lærerstuderende ved at have indført de her nye krav hvis man virkelig skulle have gjort noget

vi var sikre på at vi fik de unge mennesker ind

for om vi får dygtige lærere er ikke det karaktergennemsnit de går ud fra ungdomsuddannelsen med det er hele deres indstilling til hvad det vil sige at

til at arbejde som lærer

synes vi at det er fint at der sker en vis deregulering af uddannelsen og at den ikke længere får sin egen lov men bliver lagt ud i en uddannelsesbekendtgørelse det er absolut et skridt i den rigtige retning vi ser det også som en stor styrkelse at man nu

enkelte udbydersted kan lave sin egen profil det har der været stærkt behov for og der er brug for lærere med mange forskellige toninger i det komplicerede samfund

vi lever i i dag så det er absolut også en

nøjes med at trække på smilebåndet af altså at tro

børn bedre rustede i forhold til at kunne åbne den verden som handler om musik

er udtryk for at man ikke aner et klap om hvad der foregår på vores musikkonservatorier men lad os nu se hvad der sker samlet set ser vi det her som et skridt i den rigtige retning men vi synes at ambitionsniveauet er for lavt og jeg vil gerne herfra forudsige at vi i løbet af ti år får en universitetsbaseret læreruddannelse vi bliver nødt til at styrke denne fagfaglighed ikke af hensyn til de politiske partier ikke af hensyn til de lærerstuderende men af hensyn til danmarks fremtid og jeg synes virkelig at det er ærgerligt at man ikke tog det fulde skridt nu

fokus på dannelse skal kendetegne læreruddannelsen hvor lærerjobbet er et af de vigtigste job overhovedet herhjemme reformen sikrer at

samfund med frihed og folkestyre vi er glade for at det ikke lykkedes regeringen at slagte dette fag som det først blev foreslået for folkeskolen handler naturligvis om at uddanne vores børn bedst muligt men det handler i høj grad også om dannelse nu løfter vi lærerens kompetence til både at danne

i kristendomskundskab livsoplysning og medborgerskab det er utrolig vigtigt at vi har fundamentet i vores skole som er en bevidstgørelse af hele den livsanskuelse

bliver undervisning i faget klm som det jo blev forkortet til desto vigtigere og med stor tilfredshed

vi noteret at både danmarks lærerforening og de lærerstuderende som oven i købet er til stede oppe

har været enige heri nu mangler vi så selve udformningen af kompetencemål og også her vil konservative stå vagt om dannelsesfaget

læreruddannelsen også lærernes grundfaglighed i klasserumsledelse relationskompetencer og kompetencer i

til inklusion styrkes med reformen og det er meget positivt men vi havde også gerne set at læreruddannelsen var blevet fem årig og det ønske deler vi med danmarks lærerforening desværre må vi bare

for dette i forligskredsen men jeg håber på at det er en idé der blot skal modnes og at de øvrige partier om nogle år vil være parate til at

med ind på forhandlingsbordet konservative kan naturligvis støtte dette lovforslag

fru mai

der bliver en større fortætning det vil sige at man altså skal undervises i mere

er for os udtryk for at man ikke bare fastholder klm men at man faktisk

netop at man kommer til at lære mere man får

henriksens tilfredshed med

klm faget i forhold til den gamle læreruddannelse

vil mindske frafaldet på læreruddannelsen

at spille ind med

som vi lagde på bordet til forhandlingerne

karaktergennemsnit for om man kan søge ind

bliver man en god læge af at have et godt

der mener det jeg hæfter mig ved er sådan set at vi netop ikke udelukker nogen altså de elever som ikke har et helt

kan jo rent faktisk gå til den her optagelsessamtale og det er jo det jeg synes er så positivt

positivt kan begrunde sin motivation for at søge ind

for jeg tror egentlig positivt på at optagelsessamtaler er med til at motivere den studerende og

skal være en del af

der er et langt langt lavere frafald end ellers og derfor sagde

klart at hvis ikke vi får mere kvalificerede ansøgere og hvis frafaldet bliver ved med at være så tordnende højt som det er nu må vi se på hvad der så skal gøres for noget skal der gøres vi kan ikke leve med et frafald

hvad formålet med den nye læreruddannelse er lærerne er den vigtigste enkeltfaktor for skoleelevernes udbytte af skoledagen overordnet set er der brug for en læreruddannelse der mere fleksibelt end i dag sikrer behovet for uddannede

det bliver jo ikke mindre aktuelt af at regeringen har et forslag til reform af folkeskolen på trapperne som vil stille nye krav til lærerne vi skal sikre at sammensætningen af lærernes undervisningskompetencer matcher folkeskolens fagrække men vi skal også sikre de tværgående lærerfaglige kompetencer som der stilles

jeg nævne undervisning af tosprogede og specialpædagogik men også almen dannelse som et fundament alle lærere skal

af det faglige niveau i læreruddannelsen fremover skal det simpelt hen være sværere at blive lærer det løft vil ske ved indførelsen af kompetencemål som vil sikre at uddannelsen peger fremad mod lærerprofessionen i højere grad end tilfældet er i dag kompetencemålene vil skærpe det faglige niveau i de enkelte fag og derfor er det også vigtigt at understrege at det vil kræve en øget arbejdsindsats i fremtiden at blive lærer vi indfører et generelt adgangskrav på syv for den adgangsgivende eksamen med optagelsessamtale for resten af ansøgerne det skyldes

været og er et meget højt frafald på læreruddannelsen og dokumentation på området viser at studerende

med et karaktergennemsnit på syv alt andet lige har højere fastholdelsesgrad end studerende med et lavere karaktergennemsnit erfaringen fra blandt andet sundhedsuddannelserne på syddansk universitet har vist at en optagelsessamtale er et vigtigt instrument i forhold til at afdække de studerendes studieegnethed og motivation for at levere den nødvendige arbejdsindsats der er flere eksempler på at ansøgere der har været igennem en optagelsessamtale er mindre tilbøjelige til at falde fra

derfor er det også min klare forventning at vi allerede når vi begynder optaget til den nye læreruddannelse i to tusind og tretten vil se en reduktion i det alt for høje frafald der er på læreruddannelsen i

nødvendigt at vi med den nye læreruddannelse vil give professionshøjskolerne den tillid og den frihed der skal til for at indfri de forøgede krav til det faglige niveau reduktion af frafald og de andre målsætninger vi har opstillet vi skal derfor give professionshøjskolerne albuerum til at udføre det kæmpe arbejde institutionerne har foran sig frem mod det første optag i august to tusind og tretten et arbejde som blandt andet omfatter udarbejdelsen af de konkrete fagmoduler der skal danne grundlag for at de studerende kan opfylde kravene i de nye kompetencemål men med den øgede tillid

følger også en øget monitorering af professionshøjskolernes evne til at indfri målsætningerne

og samtidig også en sikring af at den regionale dækningsforpligtelse som er afgørende for at vi får de lærerkræfter vi har brug for i folkeskolen vil blive skærpet med det lovforslag vi

og tilsvarende monitoreringen

fraværet af en national standard og der synes jeg måske at

det var relevant at kigge lidt rundt i uddannelseslandskabet

set normaliserer reguleringen af læreruddannelsen som flere har været inde på har det været en politisk kampplads med sin egen meget tætte regulering i sin egen lovgivning og nu vælger vi fremover at styre læreruddannelsen på den måde vi styrer stort set alle andre

derfor synes jeg også at det er en forvanskning at fremstille det som om man ikke har de samme rettigheder

de samme muligheder som lærerstuderende landet over det er jo heller ikke sådan i dag

mange vil kunne bekræfte at det er den samme oplevelse at være lærerstuderende fra sted til sted og vi kan

at søgningen er forskellig til de forskellige institutioner

selvfølgelig er et institutionelt præg det der sikrer standarden er jo de fælles kompetencemål og det vi går over til

hvad man kan når man er færdig med sin læreruddannelse og ikke præcis hvilke skridt man har taget på vejen

fordi det er afgørende hvis vi skal sikre den bærende ambition

at bidrage til at vi i langt højere grad ser at undervisningen i folkeskolen varetages af lærere der rent faktisk har undervisningskompetence i det fag der er på skemaet der bliver så

gøre specialpædagogik og dansk som andetsprog til noget som alle lærere skal have som en del af deres grundfaglighed frem

det skyldes altså to ting for det første ønsket om at alle har forudsætninger for i en inkluderende folkeskole

og også dansk som andetsprog

en erkendelse af at der også er behov for at det her indtænkes i efteruddannelsen hvor der er rigtig god grund til at nogle

opnås gennem efteruddannelse derfor kombinationen af grundfaglighed

understreger at vi løfter praktikken for det første det generelle

kompetencemål som for hver enkelt praktikperiode vil betyde

blive øget for det andet indfører vi jo en karakter

på læreruddannelsen og for det tredje kigger vi altså på kvaliteten af praktikken blandt andet ved

at insistere på at vi skal have uddannet praktikvejledere sådan at

det er vigtigt at understrege at praksisnærhed jo ikke er isoleret til praktikken vi ønsker meget mere folkeskole i selve læreruddannelsen altså det at der er et tættere samspil mellem den professionsforskning der i stigende grad skal drives

en meget tættere kobling sådan at det ikke er sådan at praksis er noget man tager sig af når man er i praktik

teori er noget man klarer på læreruddannelsesstedet der skal vi have meget mere praksisnærhed også i den daglige undervisning

så har der været spørgsmål om almen dannelse og der synes jeg sådan set at der er svaret rigtig fint på det fra flere ordføreres side

klm har sin egen eksamen men det er en del af den samlede grundfaglighed og

er bred enighed om at det bør almen dannelse opfattes som nemlig en del af lærernes grundfaglighed det er det der er afspejlet i aftalen og kommer til at blive afspejlet i bekendtgørelsen at almen dannelse er en del af lærernes grundfaglighed der vil fortsat være et eget kompetencemål og en egen eksamen

og dermed også en styrkelse af det element så blev der også lige kort

nævnt de timeløse fag og der vil jeg bare understrege at

også her udvikles der kompetencemål og de vil indgå i monitoreringen af om

vi sikrer tilstrækkelig forsyning også inden for de timeløse fag herunder

takke for hvad jeg forstod som et tilsagn om

fagfagligheden uden at rykke læreruddannelsen ind på universiteterne eller i hvert fald

bringe den nærmere jeg mener faktisk at vi løser

på et par gange her at vi ønsker at skærpe kravene altså vi ønsker

det faglige udbytte både i lærernes grundfaglighed

når det handler om undervisningskompetence i specifikke fag ved at stille højere krav i de her

det andet som jo også gennemsyrer aftalen er netop et ønske om et tættere samarbejde med blandt andet

universiteterne eller musikkonservatorierne som ordføreren selv var inde på for at få

blevet indrettet på de udligningskontrakter vi laver og den læreraftale som meget klart signalerer et ønske om det samarbejde mener jeg faktisk at vi i kombination med at vi nu moduliserer og

stram dagsorden fastsat i en lov men i stedet for har moduler

helt andet grundlag for netop at få den samtænkning som

hvorfor ikke lave optagelsessamtaler for alle det er der ikke noget der forhindrer nogen professionshøjskoler i hvis de måtte ønske

gøre det men det vi har sagt er i hvert fald som minimum for dem der har mindre end syv

det klare blik der var for dereguleringen her som jo også betyder som et

sidste signal at der bliver langt bedre mulighed for

gøre sin indflydelse gældende uanset om man

tilhører de studerende fordi når vi laver de her kompetencemål

bekendtgørelse som der også er blevet henvist til et par gange

vil kunne gøre deres interesser gældende

synspunkter

takke forligspartierne for

godt og konstruktivt samarbejde frem mod aftalen om læreruddannelsen og det lovforslag vi

behandler i dag men samarbejdet slutter jo slet ikke der

vi skal implementere uddannelsen og det trækker spor langt ud i

fremtiden fordi vi jo også har stillet os selv en række målsætninger som vi skal vende tilbage til blandt andet som følge af den øgede monitorering og de udviklingskontrakter

frugtbar lovbehandlingsproces hvor vi kan få lejlighed til at konkretisere flere af intentionerne bag læreruddannelsen og svare

i salen og diskutere den her læreruddannelse

de andre elementer i uddannelsen

det tættere samarbejde mellem

rigtig godt og tæt samarbejde mellem læreruddannelsesstederne

jo noget der kan opdyrkes i stadig stigende grad for at supplere det som ligger i i praktikken

helt overbevist om at det her fører til en bedre praktik men det er vi så i forligskredsen

en god vejledning i praktikken jeg tror ikke jeg bliver enig med forligskredsen om at praktikken er blevet styrket

at

at der er en tilstrækkelig mængde undervisning uden at vi ad den vej vil gå ind og og fastsætte

det jeg diskuterer med professionshøjskolerne i forbindelse med deres

god balance her fordi vi har sagt at der er noget der handler om noget af det som alle lærere skal kunne

der er en række pædagogiske elementer didaktiske elementer og så er der

der har vi så sagt jamen så lad os lave to kompetencemål og dermed også to forskellige typer af eksamener

jo selvfølgelig uddannelsesstedernes ansvar at sørge for at

de studerende gennem den undervisning de modtager og den indsats de i øvrigt

de fleste steder det er jo ved at sige hvad skal man kunne for at man kan komme forbi den hurdle det er at bestå

den eksamen det er så det vi også har gjort her

styrkelse fordi vi stiller øgede krav til hvad man skal have ud

tættere tilknytning

hvor man faktisk havde dobbeltansættelser

ministeren vil medgive at det at man nu har åbnet for at man som lærerstuderende moduler på et universitet ikke løser det problem at vi på en række af vores læreruddannelser har

underviser i en række af

der sidder der en enkelt person og underviser og det er et meget tyndt fagligt miljø

videregående uddannelsesinstitutioner gør brug af de nye muligheder for øget samspil omkring uddannelsen af fremtidens folkeskolelærere mål for samarbejde skal desuden indgå i udviklingskontrakterne for professionshøjskolerne som det allerede er tilfældet for universiteterne professionshøjskoler

fransk og tysk det er bare for at sige at det

problemstilling vi er fuldstændig opmærksomme på og

med den deregulering vi laver og gennem de andre instrumenter vi har

i de kontrakter samarbejdsaftaler

igennem de senere år vil vide at det i hvert fald er en vej med rigtig mange sten

for alvor kunne gøre at man kunne få styrket de fagfaglige miljøer da vi jo alle er enige om at der er brug for

mulighed for det blandt andet fordi vi moduliserer

det gør vi jo blandt andet i en konsekvens af de forsøg der har været vi kan se at det også er den

uddannelsessektoren der har været ønsker om at lave såkaldte science teacher

samarbejder mellem professionshøjskoler og universiteter om at forbedre uddannelsen af unge som

jeg ved også at der er en stor interesse

blandt andet i nordjylland for at se

men jeg mener ikke at man med rimelighed kan sige at vi lukker nogen døre tværtimod synes

lovforslaget skaber en generel hjemmel til sammenlægning og spaltning af universiteter uddannelses og forskningsinstitutioner og med l seks og tredive harmoniseres regelsættene i de respektive love så vilkårene for sammenlægning og spaltning på uddannelsesministeriets område er de samme hjemmelen i l seks og tredive kan kun anvendes når det sker efter anmodning fra bestyrelserne for de berørte institutioner

baggrunden for lovforslaget er ønsket om at skabe mulighed for at uddannelsesministeren kan godkende sammenlægninger og spaltninger af institutioner uddannelsesministeriets ressortområde i venstre ser vi dette som en klar fordel idet der med forslaget skabes en større sammenhæng og en øget faglig synergi mellem to eller flere forskningsinstitutioner eller videregående uddannelsesinstitutioner desuden rummer lovforslaget enkelte og mere tekniske ændringer af universitetsloven men med lovforslaget overdrages

forskningsinstitutionernes rettigheder og forpligtelser i forbindelse med sammenlægning eller spaltning til den nye eller den fortsættende institution som dermed bevarer eller overtager rettigheder og forpligtelser fra de institutioner der sammenlægges sammenlægning sker efter ønske fra bestyrelserne for de berørte institutioner og med de

kan venstre støtte op om dette

at øge sammenhængen og smidigheden i det videregående uddannelsessystem derfor har vi samlet alle de videregående uddannelser i ministeriet for forskning innovation og videregående uddannelser og dette lovforslag kan derfor ses i sammenhæng med at de videregående uddannelser nu er samlet i ét ministerium med lovforslaget får ministeren for forskning innovation og videregående uddannelser en generel hjemmel til sammenlægning og spaltning af universiteter uddannelses eller forskningsinstitutioner denne hjemmel skal dog udelukkende tages i brug efter ønske fra bestyrelserne

indledningsvis skeptiske hensigten med dette lovforslag er overordnet set en harmonisering af reglerne om sammenlægning og spaltning af uddannelses og forskningsinstitutioner og er i den forstand en logisk følge af samlingen af uddannelserne i ét ministerium man kunne bekymre sig om at lovforslaget skulle bruges til at skabe et nyt uddannelsesbillede eller at det var en opfordring til at lægge mange flere uddannelsesinstitutioner sammen for eksempel

som kunne styrke kvaliteten der er i lovforslaget en paragraf som siger at ministeren kan fastsætte regler for obligatorisk benyttelse af et bestemt digitalt system til kommunikation mellem universitet og studerende det er meget tilforladeligt at sige dette det lyder praktisk at alle bruger samme system men der er også mange dårlige erfaringer med store digitale systemer de enkelte universiteter har i dag deres egne systemer til kommunikation mellem universitetet og

det ville være fint hvis universiteterne i enighed gik ind

men det er meget vigtigt at det det ikke bliver systemer for systemernes skyld

behov som de nuværende systemer ikke kan klare er vi ikke overbeviste om så derfor

for nuværende ikke overbevist om at vi skal stemme ja

her med l seks og tredive med det meget mundrette navn sammenlægning og spaltning af uddannelsesinstitutioner er jo en anmodning om sammenlægninger fra henholdsvis danmarks tekniske universitet ingeniørhøjskolen i københavn samt københavns universitet og det informationsvidenskabelige akademi og vi stod her senest i foråret til godkendelsen af sammenlægningen af

universitet og ingeniørhøjskolen i århus det krævede en særlig lov nu behandler vi en lov der giver en generel hjemmel til sammenlægninger og spaltninger af uddannelsesinstitutioner på uddannelsesministerens ressort såfremt selvfølgelig de berørte institutioner ønsker det og det kan godkendes

så vi ikke skal lave særlove når to institutioner helt af egen drift ønsker at skabe yderligere synergi ved at lægge kræfterne sammen

formålet med lovforslaget er for det første at skabe en generel hjemmel til sammenlægning og spaltning af universiteter og uddannelses og forskningsinstitutioner for det andet er formålet at harmonisere regelsættene i de respektive love så vilkårene for sammenlægning og spaltning på ministeriets ressortområde bliver ens med dette lovforslag skaber vi ensartede regler på et meget kompliceret område

vi lægger ikke mindst vægt på at ministeren skal vurdere om sammenlægningen eller spaltningen lever op

samarbejde økonomi politiske målsætninger og faglighed

sikre at institutionen styrker den faglige udvikling og udbyder uddannelser med hensyn til arbejdsmarkedets behov sf er positive

ministeren bemyndigelse til at godkende sammenlægninger og spaltninger af videregående uddannelsesinstitutioner

og det mener vi i enhedslisten er en meget vidtgående bemyndigelse når man sammenlægger eller spalter uddannelsesinstitutioner på tværs af landskabet i danmark har det store konsekvenser for de enkelte institutioner og uddannelser

er ikke beslutninger man skal tage let på det er ikke administrative beslutninger det er politiske beslutninger som bør tage afsæt i grundlæggende uddannelsespolitiske overvejelser og derfor finder enhedslisten det besynderligt

i institutionernes bestyrelser og af ministeren for det første

bestyrelserne på de videregående uddannelser ikke er repræsentative for de mennesker der bevæger sig ude

i den virkelige uddannelsesverden de er ikke repræsentative for de undervisere og forskere og for studerende som har fingrene nede i materien til daglig og som virkelig ved hvad der gavner og skader de enkelte institutioner nej bestyrelserne består af et flertal af eksterne repræsentanter som kommer fra alle mulige andre steder end lige præcis den institution

alle dem som virkelig ved hvad der foregår til daglig på institutionerne er konsekvent

der må man jo sige at at bestyrelserne ikke kan

ses som et demokratisk forankret organ på de enkelte institutioner og derfor efter vores mening ikke er noget kvalitetsstempel for at

har bestyrelserne jo et primært fokus på drift og økonomi og beslutninger om spaltninger og sammenlægninger

med udgangspunkt i pædagogik uddannelseskvalitet og forskningspotentiale

udelukker man folketinget fra at del i de store uddannelsespolitiske beslutninger med en en kompetencebemyndigelse til ministeren

organisationerne og interessenterne på det uddannelsespolitiske område når vi tager hele processen ud

man vil samtidig afskære folketinget fra at trække i håndbremsen og det mener vi i enhedslisten er problematisk set i lyset af hvor store konsekvenser sammenlægninger og spaltninger har for vores samlede samlede uddannelsessystem og for det samlede landskab

som der er i uddannelsesverdenen vi mener ikke at det at lette overgange afbureaukratisere og gøre det nemmere at skifte fra uddannelse til uddannelse

den socialdemokratiske ordfører kaldte det smidighed står i modsætning til en åbenhed og en en demokratisk proces så vi mener at de her beslutninger er alt for store til at kunne overlades til bestyrelser og ministeren alene derfor kan enhedslisten ikke støtte forslaget

stille spørgsmål til ministeren om at overveje hvordan man kan sikre at

i form af for eksempel udvalget for forskning innovation og videregående uddannelser kan involveres hver gang

kompetencen fra folketinget

ude i institutionernes bestyrelser end man er herinde i folketinget

er vi sådan set enige i det der er formålet med l seks og tredive nemlig at gøre processen med at spalte og sammenlægge uddannelser mere enkel og tilgængelig det er en god idé fordi man dermed giver institutionerne mulighed for bedst muligt og smidigst muligt at tilpasse sig både de samfundsmæssige behov de organisatoriske behov og de studerendes behov og derfor er vi generelt positivt stemt over for lovforslagets intentioner et lille problem som bliver påpeget i høringssvarene fra blandt andet københavns universitet og aarhus universitet er at ministeren ifølge forslaget kan stille krav om obligatorisk anvendelse af bestemte digitale systemer muligheden for krav om digital kommunikation som den nuværende universitetslov giver

være fornuftig nok men at kræve nogle bestemte digitale systemer når kommunikation er defineret så bredt som det her er tilfældet

vil vi fra liberal alliances side opfordre til at man forsøger at imødegå nogle af de her bekymringer

at de bestyrelsessammensætninger der er på de videregående uddannelser

et eksternt flertal som ikke kommer på institutionerne til daglig har den overskyggende kompetence

dem som virkelig ved hvad der foregår nede på gulvet underviserne

udtryk for at at bestyrelserne så ved præcis hvad der foregår

indflydelse hvis man er dygtig til at forhandle jeg er selv erfaringsramt og har siddet i bestyrelser

min erfaring er at de eksternt udpegede gør en kæmpeindsats for at sætte sig ind i hvad det drejer sig om og som regel har

dernæst vil jeg sige at det bidrag både studerende og lærerrepræsentanter kommer med i allerhøjeste grad er noget der bliver lyttet til

en mulighed for at fremføre de synspunkter som de berørte parter

kan have inden der bliver truffet store

ude på institutionerne og det synes

man udelukker interessenter eller berørte parter de er der og de har medindflydelse og kan de argumentere og forhandle om deres ting

har forsøgt at gøre de studerendes holdninger gældende og jeg kan afsløre at det

ikke altid er så nemt om end man kan støde ind i storsindede eksterne repræsentanter

handler om magt kan vi ikke godt blive enige om at det

afhænge af storsindede eksterne repræsentanter men af dem der

de studerende underviserne og forskerne er dem vi skal have på banen hvis vi skal have et organ som faktisk er repræsentativt

hvad der foregår på institutionerne til daglig er det så ikke paradoksalt at det som fru mette bock kalder det store demokrati

netop ikke bare handler om at have et flertal det handler om at gøre sig gældende i en demokratisk proces hvor meningerne brydes og hvor det handler om at kunne fremføre de gode argumenter og derfor er magt i allerhøjeste grad noget som handler om at interessenter mødes og ikke

tales ofte om at folketinget lovgiver for meget og her er der kritikere som ofte peger på antallet af love

for to år siden og ja det er rigtig nok

tale om grundlæggende dybtgående ændringer hver eneste gang en ny lov vedtages det er vigtigt at holde

derfor er det også positivt at behandle l seks og tredive i dag traditionelt har det jo været sådan at hver eneste gang to uddannelsesinstitutioner

så har det krævet en lovændring og det betyder en ny lov hver gang en fusion har fundet sted min første tale fra folketingets talerstol var for et år siden og den angik l tre og tyve som sammenlægningen af aarhus universitet med ingeniørhøjskolen i aarhus

kogepunktet men en meget fin debat med en række nye ordførere der holdt taler for første gang

for min første tale sidste år l tre og tyve altså ikke blive fremsat i fremtiden for dette lovforslag giver hjemmel til at ministeren kan godkende sammenlægninger og spaltninger og det betyder færre lovforslag som l

afgiver beslutningskompetence nej det håber jeg søreme ikke og jeg tror heller ikke at det kommer til at ske for der er jo en række forskellige betingelser der skal være opfyldt for det første skal de pågældende institutioner selv ønske en sammenlægning man vil således ikke opleve en uddannelsesinstitution blive tvunget til en sammenlægning med en anden uddannelsesinstitution med denne lov fordi en radikal minister har fået en fiks idé og heldigvis

for det andet står det grundigt skrevet i lovforslagets bemærkninger at ministeren vil være opmærksom på politiske forlig på politiske aftaler på området og det tager vi selvfølgelig meget alvorligt for det betyder jo at de politiske partier må inddrages hvor det måtte være relevant

god debat om lovforslaget og interessen viser jo tydeligt hvor afgørende de videregående uddannelsesinstitutioner er for de ambitioner vi har om

andelen af danske unge som får en videregående uddannelse og for det danske samfund generelt den konkrete anledning til fremsættelsen af lovforslaget er en anmodning om sammenlægninger fra henholdsvis danmarks tekniske universitet og ingeniørhøjskolen i

og det informationsvidenskabelige akademi begge sammenlægninger forventes at ske per første januar to tusind og tretten formålet med lovforslaget er at skabe en generel hjemmel til at uddannelsesministeren efter anmodning fra de institutioner der ønsker sammenlægning eller spaltning

understrege at det ikke et signal om en ny fusionsbølge jeg synes at der har været rigeligt fokus på mursten og matrikler i mange år og har derfor valgt at sætte et andet fokus nemlig på indholdet og på undervisningens kvalitet

naturligvis i respekt for de politiske aftaler som

området her jo er tæt belagt med og som jo udgør en væsentlig demokratisk kontrol

også et svar til enhedslistens ordfører om at

kan jo heller ikke som regering

komme ret langt med at sidde et flertal i folketinget overhørigt og derfor vil jeg bare sige at der ikke er tale om at udelukke folketinget

bemyndigelse det er set og sket mange gange tidligere lovforslaget giver også anledning til at ensrette

på området for sammenlægning og spaltning af institutioner

været meget forskelligt reguleret hidtil men men jeg har som også dansk

stedfortrædende ordfører påpegede det tilpasset loven så

det fremgår helt klart og tydeligt at vi taler om

rulle nogle af de spaltninger tilbage som er foregået mellem erhvervsuddannelsesinstitutioner og erhvervsakademier som det fremgår af den kommenterede høringsoversigt som er sendt til udvalget

jeg valgt at sende dele af lovforslaget ud i en supplerende høring det drejer sig om lovforslagets bestemmelser om tjenestemænds retsstilling i forbindelse med sammenlægning og spaltning det er bestemmelser som blev indsat i lovforslaget efter den oprindelige høring og da de vedrører ansattes retsstilling er det fremsatte lovforslag derfor sendt ud i en supplerende høring hos relevante organisationer med videre med frist den sjette november to tusind og tolv og de supplerende høringssvar vil derfor efterfølgende blive sendt til udvalget så de kan indgå i

ordfører rejser spørgsmålet om

de vilkår der gør sig gældende og de rettigheder der er så var der

også bare benytte lejligheden til at præcisere at det

tid siddende uddannelsesminister kan få bemyndigelse til

at fastsætte en bestemt form for digital kommunikation med deres studerende og deres ansøgere det er altså ikke et spørgsmål om at tage noget fra dem men snarere om give dem en mulighed for at lave en effektiv forvaltning og det er det

der derudover pågår almindelig diskussion om hvordan man

kan sikre en en ensartethed og mindre bureaukrati ved

en anden diskussion lovforslaget her handler om at give

for at man lokalt kan fastsætte at man kommunikerer igennem bestemte systemer og dermed lette den lokale administration

uddybende spørgsmål af enhver karakter

vil vil afslutningsvis takke forligspartierne bag professionshøjskoleloven som har medvirket til at

her lovforslag i høring og efterfølgende fremsætte i folketinget

de respektive forligskredse på området

følgelig høre under denne lovs § tretten b og ikke som i dag under finansloven formålet med at flytte bestemmelsen fra finansloven

kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde er alene at få en særskilt hjemmel forslaget indebærer at universiteterne kan formidle visse boliger og stipendier i forbindelse med internationale

uddannelsessamarbejder lovforslaget giver mulighed for at formidle og fremleje visse boliger til studerende der via et af de otte danske universiteter

indskrevet på et uddannelsesforløb udbudt på det danske universitetscenter i beijing lovforslaget indebærer også at universiteterne kan dække udgifter i forbindelse med disse fremlejemål herunder betale for boligerne når de lejet ud

stilles garanti for udlejeren ved fraflytning og lovforslaget giver mulighed for at et universitet efter opnået akkreditering kan formidle amerikanske studielån til amerikanske statsborgere og udlændinge med permanent opholdstilladelse i usa med lovforslaget får universiteterne en generel mulighed for at stille bolig til rådighed for ansatte som via et dansk universitet er sendt til udlandet de ansattes byrde lettes dermed hvilket kan medvirke til at tiltrække de bedst kvalificerede medarbejdere til

universiteter og deres internationale samarbejder herunder centeret i beijing

med bestemmelsen er således at lette de ansattes byrder og i øvrigt understøtte den internationalisering der er formålet

at danske studerende kan engagere sig på uddannelsessteder uden for landets grænser

således blot et spørgsmål om omrokering af midler og det bakker venstre op om og kan

med til at styrke konkurrenceevnen ved at gøre det nemmere for studerende og ansatte at bosætte sig i udlandet i forbindelse med arbejds eller studieophold dermed bliver det strategiske partnerskab mellem danmark og udlandet styrket på forsknings og uddannelsesområdet derfor kan vi

dette lovforslag har til hensigt at give universiteterne mulighed for dels at formidle boliger til forskere og studerende i forbindelse med det danske universitetscenter i beijing dels at stille boliger til rådighed for udsendte

at formidle studielån til amerikanere på universiteternes uddannelser vedrørende vores engagement i kina kan der siges mange ting

og det bliver ganske spændende at følge

den ytringsfrihed som er et væsentligt element i den frie forskning

det giver mening at forsøge at have et dansk universitet i kina

at sikre boliger til de studerende og forskere som

skal have derude så de kan koncentrere sig om det de er der for det samme kan siges om muligheden for at stille bolig til rådighed for udsendte medarbejdere til samarbejdsinstitutioner det er oplagt at man skal kunne tage ud og starte på det arbejde man er udsendt

uden at skulle tænke på at finde bolig med videre den sidste del af lovforslaget handler om at give mulighed for at et universitet efter opnået godkendelse kan formidle visse amerikanske studielån til amerikanere som studerer på universitetet grundlæggende kan det siges at alle tre forslag handler om at skabe nogle rammer for studerende og ansatte som gør at der ikke spildes tid på blandt andet at søge bolig og indgå lejekontrakter det vil alt andet lige gøre det mere attraktivt og dermed lettere at tiltrække tiltrække de bedst kvalificerede studerende og medarbejdere til de internationale muligheder derfor er dansk folkeparti trods skepsis over for projektet i kina positive over for

er et lovforslag som er en ændring af lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejder med fonde det kan lyde noget teknisk

pointen er jo som de tidligere ordførere også har gjort klart at det skal øge universiteternes muligheder for at gøre sig gældende

indarbejder vi hjemler fra finansloven der gør det muligt for universiteterne at formidle boliger og stipendier i forbindelse med internationale uddannelsessamarbejder udbudt på netop det danske universitetscenter i beijing og derudover giver vi også med lovforslaget universiteterne en generel mulighed for at stille boliger til rådighed for ansatte som via et dansk universitet er sendt til en samarbejdsinstitution i udlandet overordnet

giver det her forslag universiteterne større fleksibilitet og lidt lettere vilkår i udlandet og det har vi hårdt brug for konkurrencen er

optaget på et uddannelsesforløb udbudt på det

universitetscenter i beijing

i beijing er at skabe de bedste vilkår for at danske universiteter og virksomheder får udbytte af kinas store satsning på viden og

det dansk kinesiske forskningssamarbejde som meget

være med til at fremme danmarks muligheder i det internationale forskningsmiljø

universitetscenter i beijing danner ramme for den dansk kinesiske forskning og indeholder blandt andet uddannelse af phd studerende og kandidatuddannelser vi ser det som

dette lovforslag letter de studerendes og universitetsansattes byrder med at skulle finde

gjort så grundigt men blot konstatere at det jo dybest set handler om

indrette universiteternes muligheder så de kan fungere i en internationaliseret verden så selvfølgelig

internationalisering af vores uddannelsessystem og af vores forskning er fuldstændig essentiel for

blandt andet styrke det danske universitetscenter i beijing ved at lade det formidle boliger hvilket vil gøre uddannelserne mere tilgængelige for også fremtidige studerende vi deler regeringens opfattelse af at det her er en lettelse i forhold til den internationalisering som skal komme og bør komme

kan støtte lovforslaget her vi synes det er et glimrende forslag for det er jo den retning det går i der bliver mere og mere internationalisering og globalisering og det kan vi lige så godt forholde os til og vi

godt gøre det på en smidig måde så vi i danmark også får gavn og glæde at det der sker i den store verden omkring os men i den sammenhæng

i opdrag at sige til ministeren og til regeringen at hvis man nu havde taget flere lande med

det der bliver lagt frem fra regeringens side er at det kun er beijing og usa man omtaler her men det kan være at regeringen lige vil prøve at løbe det i gang og så kan det jo være at vi senere kan komme tilbage til at udvide den her ordning

skulle tage sin su med til norge kan være ganske problematisk og give en masse udfordringer og det bør det jo ikke gøre så jeg tror at ministeren har meget arbejde foran sig men hvis ministeren har den ambition at han vil komme med flere forslag i folketinget og få fuld opbakning til det

internationaliseringen af det danske uddannelsessystem

så sent som i dag har vi jo annonceret at vi også vil til når det kommer til moderniseringen af udlandsstipendieordningen

indarbejder vi hjemler fra finansloven der gør det muligt for universiteter at formidle visse boliger og stipendier i forbindelse med internationale uddannelsessamarbejder og det gør vi jo

vi har lavet et særligt projekt i kina

det kræver noget særligt når vi vil bevæge os uden for den slagne vej i

var vigtigt at have en mulighed for også

sikre boligerne for dem der rejser ud

giver vi jo med lovforslaget universiteterne en generel mulighed for at stille

for ansatte som via et dansk universitet

synes jeg er et vigtigt led i at give universiteterne de bedste rammer for deres internationale arbejde

rettet ind og giver en hjemmel som vil vil skabe bedre vilkår for universiteternes internationalisering

nu skal vi jo først i gang med udvalgsarbejdet og skulle der alligevel være enkelte opklarende spørgsmål

lovforslaget vedrører gennemførelse af nairobikonventionen

passagerforordningen fra eu den vedrører straf for skibsførere hvis de ikke gør hvad de skal for at redde passagerer endelig vedrører den betaling for det jeg vil kalde pas og kørekort

sønærings og kvalifikationsbeviser samt en fiskal afgift for optagelse i skibsregistrene tager vi det første nemlig

at fritidsfartøjer dem under tyve bruttoregisterton ikke er omfattet de vil så i øvrigt også tit være dækket af deres egen kaskoforsikring og i det hele taget

fuldt ud tilhænger af jeg vil bare gerne

forordningen om flypassagerers rettigheder at jeg håber at det her kommer til at fungere bedre tager vi flypassagererne

have ret og få ret ved klageinstanserne men herefter være henvist til selv at føre sagerne ved domstolene oftest for små kompensationsbeløb mindre end de overhovedet er dækket af af nogen retshjælpsdækning eller noget med det resultat at de

for så vidt angår det tredje punkt nemlig at der skal være straf for skibsføreren hvis han ikke gør hvad han kan for at redde passagererne så har det jo adresse til costa concordia det må vist være den eneste kaptajn i verdenshistorien som er dømt og dømt over hele jordkloden uden nogen sinde at været for en dommer

er der i hvert fald intet i den her del af forslaget som venstre kan have noget imod så summa summarum

blandt andet om at man skal introducere en ny fiskal afgift på henholdsvis otte hundrede

hundrede kroner alt efter skibets størrelse

otte hundrede kroner i ny afgift for en fritidssejler eksempelvis nu er det sådan at når man introducerer

ny afgift en ny knap på apparatet her i folketinget så er der

hundrede kroner for ap møller i årlig udgift

lille ting så vil jeg sige

en lidt sær udmelding oven på at vi lige har fået vækstteamets anbefalinger til regeringen

afløses af en egen tlig vækstplan og de otte hundrede kroner for de små fritidssejlere

kan da mærkes så den del er venstre imod og vi konstaterer at der i øvrigt på en række af de her områder i forvejen er en hel masse brugerbetaling inden for søfartsstyrelsens

tusind kroner for for alle mulige bunkercertifikater og radiocertifikater og passagerskibsrettigheder og hvad ved jeg

er der i forvejen i danmark

en promille afgift for at blive optaget i registrene så vi er godt kørende i forvejen på det her område men her er der tale om en ny fiskal afgift den er venstre imod derfor ser vi positivt på udvalgsbehandlingen hvor vi vil foreslå forslaget opdelt jævnfør det jeg lige har

at strafferammen skal være bøde eller fængsel i indtil fire måneder

får mere end højst en måneds fængsel for

kan nøjes med at få tredive dages fængsel

jo mulighed for at vi også i det videre arbejde kan komme til at drøfte det det er jo forudsætningen har

vegne af socialdemokraternes erhvervsordfører herre benny engelbrecht som er på udenlandsrejse i øjeblikket læse følgende tale op overordnet set kan lovforslaget om ændring af søloven vist godt beskrives som en sammensat helhed med skibe som fællesnævner først og fremmest gennemføres den internationale konvention der i form af en forsikringspligt pålægger skibsejeren at dække udgifterne til fjernelse af vrag derudover går danmark på to områder videre end konventionen for det første udvides forsikringskravet til også at gælde for mindre skibe under konventionens grænse det sker ud fra en betragtning om at

rimeligt at det offentlige skal afholde udgifterne til at fjerne vrag der for eksempel er til skade for sejladssikkerhed og fiskeri

udvides anvendelsesområdet i forhold til konventionen så blandt andet reglerne om en forsikring ikke kun skal dække den såkaldte eksklusive økonomiske zone men også søterritoriet det giver god mening eftersom hovedparten af vragene netop ligger i søterritoriet forslaget indeholder desuden også en forbedring af klageretten for skibspassagerer det er i overensstemmelse med eus passagerrettighedsforordning og dermed opnår skibspassagerer samme rettigheder som bus tog og flypassagerer i kølvandet på ulykken med costa concordia lægger

desuden op til at skibsførerne kan idømmes straf hvis pågældende forsømmer forpligtelsen til at hjælpe passagerer ved en søulykke sidst men ikke mindst pålægges skibsejere desuden en årlig afgift for at have et skib registreret på den måde bliver administrationen mere effektiv og vores skibsregister bliver holdt opdateret formålet med en årlig afgift er at give skibsejerne et incitament til at afmelde skibe som enten ikke længere eksisterer

erhvervsmæssig brug ved samme lejlighed ophæves derfor registreringsafgiften for fritidsfartøjer dog skal det understreges at afgiften ikke pålægges bevaringsværdige skibe der er en del af den danske kulturarv

vil jeg høre om ordføreren her i dag vil tale med erhvervsordføreren i socialdemokratiet om ikke det var hensigtsmæssigt at man lavede en parallelitet

man svigter folk i nød på havet

jo også forbrugerordfører og når vi nu ligesom ser på at den her ligestilling imellem de forskellige befordringsformer forekommer

netop er vældig vigtigt at der både retssikkerhedsmæssigt

til mangelspørgsmål eller andre ting naturligvis er en ligestilling mellem de forskellige transportformer

samme ting som vi fæstner os ved i

været inde på at det indeholder forskellige delelementer blandt andet en indførelse af den her internationale konvention om fjernelse af

skibsvrag og så videre det er jo selvfølgelig egentlig godt at vi endelig

nogle af de problemstillinger der har været i mange danske kystområder hvor

skibsvrag som måske nok ikke har været til fare for sejladsen og fiskeriet

til skade for det danske miljø fordi det er træls at se på gamle skibe som ikke længere kan sejle men med det her lovforslag

ressourcer til at få de her skibe fjernet når de desværre

det kan vi også med hensyn til det med at lave et udvidet søterritorium som skal sikre at at det netop er de steder hvor der typisk ligger skibsvrag vi får mulighed for at fjerne de her skibsvrag

udvidet søterritoriet de forbedrede klageadgange for utilfredse skibspassagerer synes vi også er fornuftig set i forhold til at det drejer sig om folk under transport hvor man hermed kan blive sidestillet med folk der har køb en busbillet

der bliver nogle ensartede regler

som føler sig dårligt serviceret

i forhold til den assistance de har købt det er også noget som vi kan støtte dog vil

de nærmere regler om klageorganer og gebyrer vil blive fastlagt efterfølgende

der bliver åbnet op for vi vil selvfølgelig

at præcisere hvad det er det går ud på med hensyn til det sidste punkt om en betalingsordning

de meget små skibe fritidssejlere er vi altså ikke så positivt stemt over for det her forslag vi har noteret os de høringssvar vi har fået blandt andet fra dansk sejlerunion

elleve million kr som kommer til at lande hos de folk der

både under tyve bruttoregisterton og så videre der synes vi at

måske skulle prøve at kigge på den der betalingsfordelingsnøgle

ikke kan gøres noget ved den ellers vil vi anbefale ministeren at få skilt den del af det ud af det her lovforslag så vi har mulighed for at støtte

betalingsordninger der ligger vi lidt i tråd med de

det rent teknisk hedder får mulighed for at klage over manglende hjælp ud over det strammer vi bestemmelsen omkring

skibsførerens ansvar ved ulykker skibsføreren får nu

hjælpe passagererne vi indfører også

betyder at rederier får pligt til at fjerne vrag det sikrer miljø og sikkerhed til søs den sidste del handler om

indførelse af et gebyr for udstedelse af sø og kvalifikationsbeviser

afhængig af størrelsen afgiften

registrering skal sikre at ejerne opdaterer deres data og at finansieringen af vores register er til stede

hver gang man skal have et nyt bevis som gælder i fem år

det er hundrede kroner om året og det stemmer overens med omkostningerne til at udstede de her beviser

det her lovforslag indeholder jo en række tiltag som skal være med til at forbedre sikkerheden til søs forbedre passagerernes rettigheder og sikre ajourførte registre alt sammen noget der er med til at forbedre den danske søfart og derfor ser vi naturligvis meget positivt på det hvis et tog en bus eller et fly bliver forsinket

passagererne klage men sådan er det altså ikke på

selvfølgelig skal en forbruger have samme rettigheder

ligegyldigt hvilket transportmiddel han eller hun vælger at benytte samtidig er vi meget positive over for at der nu oprettes en mulighed for at idømme skibsføreren en straf hvis denne stikker af fra sit ansvar forulykker et skib er det vigtigt at der er nogen til

lede evakueringen og sørge for at alle de involverede passagerer reddes i sikkerhed sætter man derfor andres liv på spil må man stå til ansvar efterfølgende sådan skal det være oven i det medfører forslaget også en stribe praktiske og økonomiske tiltag der stiller skibsejere til ansvar efter en ulykke til søs skal vraget naturligvis

fordi det generer lokale fiskere og andre til havs

det skal ikke foregå på statens regning men dækkes af skibsejerens forsikring samtidig ser vi positivt på at der indføres en fritagelse af registreringsafgiften for fritidssejlere den skal fremover dækkes af en ny brugerbetaling samt en årlig afgift for at have skibet registreret det vil lette fritidssejlerne og udgiften for skibsejerne vil ikke blive større end den økonomiske belastning de har i dag så

vi der handler om at gøre skibsejere ansvarlige for at få fjernet deres skibe hvis de støder på grund er positivt det kan også være positivt at pålægge dem en ansvarsforsikring der sørger for at de har råd til at gøre det hvis det sker

det er også positivt

regeringen nu ønsker at ophæve en registreringsafgift på seks tusind kroner for fritidsfartøjer til søs omvendt er der også negative elementer i det her lovforslag der er et gebyr for et lovtvungent certifikat for godkendt forsikring der er en årlig afgift for at

registreret i det danske skibsregister og der er en passagererrettighedsforordning

som vi stiller os kritisk over for fordi vi mener at den almindelige købelov og de almindelige bestemmelser

handel med varer også bør gælde for passagerer nemlig at hvis man ikke får den vare man har betalt for så er man blevet snydt og så kan man få pengene tilbage det med at tildele særlige rettigheder til særlige grupper af forbrugere er vi ikke de store tilhængere af

er det lidt svært at opgøre hvad der vejer tungest her om det er de positive ting eller de negative ting men vi ender med at vurdere at de negative ting vejer tungest og vil derfor stemme imod forslaget som helhed medmindre lovforslaget bliver splittet op

skal tegne en forsikring således at hvis

være gået konkurs med sit firma og så er der ikke nogen til at betale så det er hensigtsmæssigt at vi her laver en forsikringsordning vi er også meget begejstrede for at der bliver samme passagerrettigheder til søs som på landjorden og på jernbaneskinnerne vi er specielt optagede af at regeringen har husket at få de handicappede med det er utrolig vigtigt at vi område for område sørger for at handicappedes rettigheder bliver varetaget så den del har vi heller ingen problemer med vi har så lidt problemer i forhold til det med

registreret i registret

og det kan sådan en afgift jo godt være med til altså at man lige tænker sig om og

for at få slettet de skibe i skibsregisteret

sejldygtige og bruges så målet er vi

enige i men måden at gøre det på vil vi gerne

lemper nogle afgifter for fritidsfartøjer

til gengæld lægger nogle afgifter på erhvervsfartøjer og det er vi jo ikke de store tilhængere af så på linje med venstre

det noget vi i hvert fald vil problematisere så er der det omkring søulykkerne

som skibsfører forsømmer sin forpligtelse til at hjælpe passagerer ved en søulykke

søulykker kan have meget meget forskellig størrelse og omfang

det koster der at stikke af fra et færdselsuheld man er impliceret i

man ikke bare som skibsfører kan stikke af fra skibet og

lade det gå ned med mand og mus uden at det

alvorlige konsekvenser men den anden del af det det er slet ikke med i lovforslaget her og det havde

lovforslaget for en ting er at man som skibsfører har et ansvar

sine egne besætningsmedlemmer og passagerer men hvad med det skib der sejler ind i et andet skib

det er det andet skibs besætning der falder i vandet der har man formelt set en pligt allerede i dag

skal gøre for at redde menneskeliv

retspraksis er sådan indrettet

den konkrete sag hvor der altså var to døde fiskere som resultat af at coasterens besætning og kaptajn

sanktionen titusind kroner

der burde vi jo i højere grad og det er så det vi vil forfølge

man siger at det fiskefartøj der

vi på færdselslovens område pålægger fodgængere der går over for grønt lys at de har en pligt til at undgå at blive kørt ned af den bil der

fodgængeren har været særlig opmærksom på at undgå at blive kørt ned så vil man ikke rejse en tiltale for

der må det bare være sådan og det mener jeg er logisk

være nogle formildende omstændigheder men der må vi overlade til domstolene

om ikke vi på en eller anden måde kan sørge for at retspraksis bliver ændret således at uagtsomt manddrab

noget man bliver sigtet og tiltalt for uanset om den man sejler ned ikke selv var opmærksom på

ikke er rimeligt men samlet set vi relativt positive over for forslaget der er noget vi skal

forbedre skibspassagerers rettigheder og sikkerhed der indføres nye klagemuligheder og vi strammer bestemmelsen om at skibsføreren har pligt til at hjælpe passagerer ved ulykker det sidste gør

ved costa concordia s forlis med lovforslaget

får rederierne desuden pligt til at forsikre sig mod udgifter til fjernelse af vrag og det vil gavne sejladssikkerheden

indfører vi et gebyr for udstedelse af sønærings og kvalifikationsbeviser på fem hundrede kroner og en registreringsafgift på mellem otte hundrede og fire hundrede kroner per skib årligt gebyret for at få sønærings eller kvalifikationsbevis kan sammenlignes med et gebyr for et erhvervskørekort og det udgør årligt et meget begrænset beløb og for så vidt angår registreringsafgiften taler vi om et beløb som afhænger af skibets størrelse det er et beløb som alt i alt må anses for at være

begrænset størrelse i forhold til det som det i øvrigt koster at eje og drive et skib vi har desuden forsøgt at tage hensyn til dansk kulturarv ved at vi har undtaget bevaringsværdige skibe fra afgiften afgiften for at være registreret i skibsregisteret

det handler ikke kun om skibsregistrering det drejer sig også om for eksempel afmærkning med fyr og bøjer og opgaver som gavner alle skibe og både som sejler i danske farvande afgiften vil medvirke til at sikre

den skaber nemlig et incitament hos skibsejerne til at afmelde skibe og opdatere data i skibsregisteret det er særlig relevant for de mindre skibe hvor en del ikke afmelder deres skibe af registeret hvis skibet for eksempel

jeg gøre opmærksom på at betalingen alene dækker udgifter forbundet med udstedelse af beviserne gebyret er af en ganske begrænset størrelse der er tale om et mindre gebyr på fem hundrede kroner per bevis og da sønæringsbeviser gælder for fem år svarer det til en årlig udgift på hundrede kroner med lovforslaget får skibspassagerer også ret til at klage over for eksempel forsinkelser og manglende assistance til personer med funktionsnedsættelse på den måde

får skibspassagerer samme rettigheder som fly og

har i dag den nærmere fastlæggelse af klageorgan og

finansieringen skal drøftes med interessenterne og den konkrete udmøntning vil blive fastsat i en bekendtgørelse jeg ser frem til udvalgets

velvillige behandling af forslaget og svarer naturligvis gerne på eventuelle opklarende

det sker gennem generalpræventive midler nemlig

nogle mere tekniske regler om tilbagebetaling af ulovlig støtte mulighed for det der hedder præciserende påbud

udvidede høringsmuligheder og nye frister for fusionsbehandling om noget parti

fra regeringens side i dag behandler vi således et konkurrencefremmende forslag og tak

tilsvarende gælder den hastighed eller mangel derpå der er i udliciteringen af service og tjenesteydelser i den offentlige sektor det kan måske være svært en gang imellem lige

finde linjen når vi så lige er ved det her med at finde linjen

konstaterer jeg med glæde at regeringen

regeringspartierne nu er af den opfattelse at straf virker straf virker for ellers var der rigtig nogen mening i at sætte det ind i det her forslag det står jo skrevet med flammeskrift både

herudover

før det i hvert fald var regeringens opfattelse at når man når man

aldrig i regeringens tid uden at

skal findes inden for erhvervs og vækstministeriets ramme

meningen med forslaget her og venstre

rimelig alvorligt det behøver man vel ikke skære ud i pap helt op til seks års fængsel

derfor er det meget vigtigt at vi her i folketinget

gør os fuldstændig klart om det gerningsindhold

også er er klart og tydeligt for enhver det er helt klart

men hvad er en aftale i de fleste menneskers optik

en aftale noget man skriver under på og det er det da i hvert fald også

det er så lige her jeg råber lidt vagt i gevær

sige at en stiltiende aftale

kan medføre høj fængselsstraf så selv om det også var ulovligt tidligere

nu er er så kraftigt strafsanktioneret i hvert fald bør tale for at vi i højere grad under udvalgsbehandlingen kommer ind på om gerningsindholdet nu også

dagsordenen hvor meget må de snakke om markedet

det begynder at tangere

direkte eller stiltiende aftale om det hvad med det lokale murermesterlaug det skulle

med ganske få må en brancheforening overhovedet udarbejde salgs og leveringsbetingelser og og sende dem ud vejledende

det også konkurrencebegrænsende aftaler og hvad med salgssamarbejder hvor man har samme salgsorganisation for flere firmaer det giver typisk rationaliseringsfordele man skal ikke ofre alle

også en billigere pris for kunderne

så risikerer man måske her ikke bare som tidligere at få en bøde ikke bare som tidligere at få et civilretligt ansvar over for den der har tabt penge på det her men nu også

en mulighed for at få et fængselsophold derfor skal vi her i folketinget være helt sikre på og det har vi gudskelov udvalgsbehandlingen til at sikre os

lysende klart hvad der er lovligt og hvad der er ulovligt for ellers risikerer vi nemlig en anden ting nemlig at der måske kan blive tilbageholdenhed

og drøfte faglige spørgsmål fordi man simpelt hen er bange for at det her

kan blive karakteriseret som en stiltiende aftale man er i gang med

til sidst skal jeg lige knytte et par bemærkninger til

sanktion og også derfor skal vi i udvalget sørge for at sikre os at man er klar over hvad gerningsindholdet er så ingen bliver taget på sengen

fortælle om en sag lad os sige inden for de sidste ti år

god begrundelse men derfra

spørger efter om

for de senere år at vores straffesystem i forhold til karteldannelse er kommet til kort at straffen ikke har været hård nok hvorfor det nu er nødvendigt at hæve den det er jo sådan det plejer at være når vi hæver

set nogle konkrete eksempler på straffe der var for lave synes vi

lave nogle hårdere straffe til næste gang

men er der i den her sag eksempler på

må jeg henvise til noget af det materiale som har været vedlagt lovforslaget og hvor det viser sig at politiet er i gang med at efterforske endog meget meget meget store karteldannelser jeg skal ikke stå her og dømme nogen folk på forhånd så derfor skal jeg ikke udtale mig om skyldsspørgsmål eller lignende men jeg kan sige at hvis de

virker det i hvert fald stødende for folks retsbevidsthed og dårligt for konkurrencen her i landet hvis man kan slippe afsted med en bøde som man øjensynligt kan

en ekstremt stor bødestraf til de berørte

er det i sådan nogle sager at venstre så mener at vi skal finde en direktør

finde ud af hvad det er men når spørgeren spørger direkte vel i fortsættelse af herre ole birk olesens spørgsmål

om hvilke sager hvilke sager der konkret kan påvises så må jeg sige at meningen med det her jo er at det skal virke afskrækkende

jo ikke sådan at fordi en en sag ikke er kommet op til overfladen så har den aldrig eksisteret det

hundredvis af karteller rundtom i danmark som folk

er den helt store risiko risikoen er en i hvert fald i europæisk sammenhæng meget lille bøde og risikoen er nul fængsel modsat hvad der

i mange andre europæiske lande så allerede der finder jeg sådan set begrundelsen for at

der i øvrigt bringer os på linje med

og dem som går ind og laver karteldannelse i det her tilfælde men vi kan

bestemte brancher

karakterisere eller graduere respekten tror jeg

at de har lidt mere respekt for at komme i spjældet for nu at sige

så der er jeg bestemt ikke enig med med spørgeren og så for lige afslutningsvis

runde emnet af hvis det forhold at der måske ikke har så mange domfældelser

med store bøder skulle medføre at man så slet ikke kunne introducere fængselsstraf

godt overveje at ophæve eksempelvis loven om falskmøntneri der er jo søreme heller ikke mange der bliver dømt gudskelov da for falskmønteri i danmark skulle man så

lovforslag er en del af den samlede styrkelse af konkurrencen som regeringen præsenterede i sidste uge og en styrkelse af konkurrencen er nødvendig for at fremme produktivitet og innovation i danmark

at de danske priser på varer og serviceydelser er henholdsvis fem og fjorten procent højere end i de andre eu lande som vi normalt sammenligner os med

en mere effektiv konkurrence vil medvirke til at holde virksomhederne på tæerne og sikre forbrugerne

vil det ruste danske virksomheder bedre i den internationale konkurrence et af de tre hovedområder i en skærpet konkurrence er en skærpelse af selve konkurrenceloven om myndighedernes kontrol

den styrkelse som vi behandler i dag formålet med lovændringen er at

helt konkret sættes der ind på fire områder først og fremmest skærpes sanktionerne over for dem der overtræder loven det betyder bla at

der indføres fængselsstraf for karteldannelse så grove kartelsager ligestilles med anden form for økonomisk kriminalitet desuden forhøjes bødeniveauet for virksomheder og personer der overtræder loven skærpelsen skal ses i lyset af de alvorlige økonomiske konsekvenser karteldannelse kan have for forbrugerne for samfundet og for øvrige virksomheder derudover indeholder lovforslaget en række ændringer der skal sikre en effektiv håndhævelse og efterlevelse af loven for eksempel skal tilbagebetaling af ulovlig støtte fremover betales til statskassen i stedet for til støttegiveren samtidig sættes der en stopper for at

fusioner automatisk godkendes når fristen for konkurrencerådets sagsbehandling overskrides det sker ved at fusionsfristerne afbrydes og sættes i bero når en part klager til konkurrenceankenævnet over konkurrencerådets sagsbehandling

at komme med bemærkninger til specifikke sager inden for nærmere bestemte frister

en forlængelse af høringsfristerne så virksomhederne i højere grad kan inddrages

får medlemmer af konkurrenceankenævnet nu mulighed for at færdigbehandle sager der ved ophøret af den pågældendes hverv fortsat er under behandling af ankenævnet overordnet fremgår det af høringssvarene at en del erhvervsorganisationer ikke er enige i de foreslåede skærpelser af sanktionerne i forbindelse med karteldannelse i form af indførelse af fængselsstraf og forhøjelse af bødeniveauet

det altså vigtigt at holde fast i at formålet med lovgivningen er at øge konkurrencen på det danske marked gennem mere effektiv og anvendelig lovgivning og desuden

påpeger konkurrencelovudvalget netop at fængselsstraf i strafferammen for kartelvirksomheder vil kunne bidrage til at skærpe virksomhedernes opmærksomhed

hvor vigtigt det er at overholde konkurrencelovens forbud mod kartelvirksomhed dermed signaleres det at karteldannelse udgør økonomisk kriminalitet hvilket må formodes at virke afskrækkende ude i virksomhederne og derfor vurderes en skærpelse af sanktionerne at være nødvendig socialdemokraterne lægger stor vægt på konkurrencelovudvalgets klare indstilling derudover vil det betyde at strafferammen i konkurrenceloven bringes op på niveau med andre erhvervsregulerede områder hvor økonomisk kriminalitet allerede i dag kan straffes med fængsel for socialdemokraterne er det afgørende at der er en sund og stærk konkurrence på det danske marked en skærpelse af lovgivningen vil medvirke til at styrke konkurrencen

er afgørende for at skabe fornyet vækst og dermed også arbejdspladser i samfundet desuden vil de positive effekter af en forbedret konkurrenceevne også smitte direkte af på danskerne i form af bedre og billigere varer og serviceydelser

det endnu vanskeligere for folk at bedrive karteldannelse

vi synes også det er meget meget fornuftigt at det her

lægger op til øgede repressalier og at vi også får mulighed for

sanktionering med op til seks års fængsel til en eller anden direktør som tilfældigvis er direktør i den pågældende virksomhed eller andre i virksomheden

når man begår noget ulovligt skal man selvfølgelig også have en straf

passende så man ikke føler det som en

at have begået den her kriminelle handling men vi er

udsigten til at indføre den her seks års strafferamme

eller andet omfang at have bedrevet ulovlig karteldannelse

leder i en given virksomhed vi tror

at det der skal til over for danske virksomhedsejere er at de skal vide at der er en større risiko for at blive grebet

nogle initiativer som skal styrke opdagelsesrisikoen og det betyder jo altså at myndighederne skal have flere værktøjer til at gå ind at kontrollere de her virksomheder og den forretning

pågår vi tror også

skal man se om man kan få en dom som så gør

muligheder for at gå ind at

vil have en langt langt mere præventiv effekt end det at man

direktør en tur bag tremmer vi tror

også rejse en lang række af principielle spørgsmål

én koncern består jo af mange mange

er nogle steder hvor en koncerndirektør er involveret i nogle af af datterselskaberne og i andre datterselskaber er koncerndirektøren ikke en del af ledelsen

diskutere hvordan det vil blive håndhævet i den praktiske virkelighed

at det vil være forbundet med mange uafklarede spørgsmål

på gang her i folketinget når vi har haft store principielle debatter om

socialistisk folkeparti har haft en

har ikke nogen præventiv gavnlig effekt det er derimod resocialisering og forebyggende indsats og alt muligt andet som skal gøre sig gældende nu har vi så en anden sag

straffe som er langt højere

ved en fuldbyrdet voldtægt altså vi synes det er lidt ude af proportioner

have lov til at sige i dag men altså

myndighederne nogle flere værktøjer men vi tror desværre ikke

del af lovforslaget som vi har talt meget om i dag netop

med fængselsstraffen som noget nyt

karteldannelsesforretninger

det er alle de præventive ting som skal mere i spil og det er mulighederne for at frakende dem rettigheden til at udøve virksomhed og så store bøder det

kan frakendes rettigheder til eksempelvis handel med en given genstand altså aktionæren vil vel formedelst et par tusind kroner dagen efter kunne stifte et andet aktieselskab som så kan gå i gang med at handle

konsekvent over for de virksomheder som går ud og spekulerer i at

en mulighed for at lave en rettighedsfrakendelse

som også giver dem et forbud mod forskellige typer af beskæftigelse

der spekulerer i at stifte nye anpartsselskaber eller nye aktieselskaber eller andet den del af

grundlæggende

sørge for at gøre det mindre attraktivt og mindre gunstigt for virksomheder at indgå i karteldannelser

konkurrenceevnen

innovation og produktivitet da erhverv i konkurrence ikke falder i søvn men hele tiden udvikler sig

ønsker vi at give de danske konkurrencemyndigheder flere muskler

fængselsstraf for karteldannelser i særlig grove tilfælde og hvor der har været tale om forsæt den her form for økonomisk kriminalitet koster mange penge for samfundet og forbrugerne vi kan se at bøderne i

sager har været meget lave i forhold til virksomhedernes omsætning og derfor vil vi gerne indføre fængselsstraf ud over det indfører vi også et generelt højere bødeniveau for at sikre at virksomhederne overholder loven vi ønsker også mulighed for foreløbige påbud og præciserende påbud på den måde kan myndighederne hurtigt skride ind over for ulovligheder på markederne sidst men ikke mindst vil vi inddrage virksomhederne i de verserende sager det er vigtigt for at sikre retssikkerheden og for at sikre at virksomheder kan

frikendes hurtigt hvis de ikke er skyldige med de ord kan vi støtte lovforslaget

utrolig vigtigt for os at dansk erhvervsliv har de mest optimale

i den forbindelse er konkurrence utrolig vigtigt derfor ser vi så positivt på netop det her

skal være skruet sammen på en sådan måde at den understøtter de virksomheder der har reelle hensigter samtidig med at de virksomheder der bruger mere tvivlsomme metoder bliver opdaget og straffet det er vigtigt for konkurrencen mere konkret skal lovforslaget være med til at mindske risikoen for karteldannelser det fremgår af lovforslaget at disse handlinger

de større bøder vil være med til at afskrække virksomhederne

kartelaftaler og muligheden for at fængselsstraf kan blive brugt i alvorlige sager vil absolut have den samme

tydeligvis havde en opfattelse af at direktører ude i virksomhederne

er vores opfattelse den stik modsatte nemlig at folk bliver valgt på grundlag af nogle kvalifikationer de får et ansvar og en bestemt løn og derfor skal de naturligvis

optimale konkurrencevilkår

gavne dansk erhvervsliv

billigere og mere rimelige priser når de for eksempel

det er vigtigt at vi med det her lovforslag får styrket konkurrencen og dermed øget væksten den anden del af lovforslaget omhandler sager om ulovlig støtte og fusioner i sf ser vi positivt på at pengene i sager om ulovlig støtte skal tilgå statskassen i stedet for at pengene

gives tilbage til den person der har givet den ulovlige støtte det synes vi faktisk er rimeligt og flot desuden er der foreslået ændringer i forbindelse med fusionssager det foreslås at fristen for fusionen afbrydes

bedre arbejdsbetingelser og de aspekter

det er på den baggrund vi faktisk synes

men jeg vil rent principielt

når nu den diskussion om det med fængselsstraffe fylder så

hvordan kan det så være at ordførerens eget parti generelt går ind for at der skal

og give folk terapi og alt muligt andet

her er faktisk at vi også ser økonomisk kriminalitet

alvorligt vi kan notere os

set noget mildere på økonomisk kriminalitet

opfatter spørgsmålet sådan at

spørgeren har et meget stort behov for at fortælle hvorfor dansk folkeparti

ser sådan på det her forslag

som repræsentant for et andet parti og fortæller at for os er det et spørgsmål om at vi sætter det ind i en samfundsmæssig sammenhæng

utrolig lykkelige i den her situation

at vi har forskellige partier så kan vi også have forskellige synspunkter og så er der jo

konkurrencelovgivningen kunne man næsten få det indtryk at der var et større behov for en stram konkurrencelovgivning i

virkeligheden er imidlertid en helt anden der bliver mindre og mindre behov for en skarp og stram konkurrencelovgivning fordi flere og flere erhverv i danmark er udsat for international konkurrence hvor det før i tiden måske var muligt inden for bestemte brancher at lave nogle lokumsaftaler mellem de udbydere der var på området i danmark så er det ikke i dag muligt fordi dem der er i danmark skal konkurrere med virksomheder i udlandet det seneste er jo at for eksempel danske håndværkere er blevet voldsomt udsat for konkurrence fra østeuropæiske håndværkere

på områder som har med håndværk at gøre

lave karteldannelser mellem danske udbydere fordi der altid vil være østeuropæere til stede som vil kunne underbyde de karteller så vi får altså mindre og mindre behov for det her men regeringen lader som om vi har mere behov for det og det er der formentlig bare en politisk strategisk tankegang bag regeringen ønsker på venstrepopulistisk vis

især sf landets folkesocialistiske parti har jo en dagsorden her hvor

bliver nødt til på andre områder at tilfredsstille sit venstreorienterede bagland og det kan man så gøre ved

nogle slag i luften her selv om vi så langt vores hukommelse rækker tilbage ikke kan huske nogen sager hvor vi har tænkt her var dog behov for at der var nogle der kom i fængsel der er ingen der heroppe fra talerstolen har nævnt konkrete sager hvor straffen ikke var hård nok men det her lovforslag ønsker at gøre straffen hårdere alligevel man ønsker nu at indføre fængselsstraf for karteldannelser

man også mulighed for at benytte nogle ret hårde efterforskningsmidler

den kamp som man gerne vil gå ind i her

får myndighederne mulighed for at ransage ikkemistænkes private hjem

mistænkt for at indgå i karteldannelser

en person i den virksomhed som man ikke har mistænkt for at deltage i det men som måske kunne have et eller andet liggende derhjemme som kunne være af interesse så kan myndighederne nu gå hjem og ransage hjemmet hos den ikkemistænkte person der kan opsættes kameraer

der kan foretages telefonaflytning alle disse magtmidler kommer nu ind på et område hvor vi efter alt at dømme har mindre brug for hårde straffe end vi havde tidligere

det i forvejen er sådan at vi virkelig bevæger os i gråzoner for hvad er den rigtige markedspris det er jo et skøn man foretager der hvornår er der nok konkurrence

hvordan identificerer man en aftale som ikke er nedskrevet heller ikke heller ikke mundtligt indgået men som sådan set bare er underforstået mellem parter på et marked også det er et

nu er villig til at putte folk i fængsel hvis de har forbrudt sig mod de skøn som man efterfølgende har

og det er udtryk for en temmelig ekstrem venstrepopulisme som den her regering har behov for at benytte sig af en gang imellem fordi den på andre områder begrænset som den er af den økonomiske virkelighed ikke kan imødekomme de vælgere som man egentlig gerne vil tale til hvis man for alvor vil gøre noget ved konkurrencen

skal man først og fremmest fjerne nogle af de begrænsninger der er for konkurrencen og som offentlige myndigheder har opsat det handler for eksempel også på byggematerialeområdet om nogle særegne danske standarder for byggematerialer som gør at udenlandske leverandører ikke kan komme ind på

marked og sådan kan man finde eksempler andre steder også det er den vej man skal gå

jeg kunne godt tænke mig at høre herre ole birk olesen tror leder virksomheder om det er en maskine eller om det

at man skulle kunne komme lige præcis den her meget alvorlige økonomiske kriminalitet vi taler om til livs hvis ikke

metoder som herre ole birk olesen refererer til i sin ordførertale som for eksempel netop at aflytte telefonsamtaler

og i øvrigt undersøge deslige hvis herre ole birk olesen var bekendt med retspraksis på området

han jo se at det har været anvendt ikke blot i dansk ret men også inden for eu retten

det er faktisk desværre den eneste måde at kunne komme så vidt som

har herre ole birk olesen tænkt sig at skulle kunne

den her lovgivning som man nu fremsætter burde finde anvendelse altså hvis man historisk det behøver ikke at

for de sidste ti år hvis man ikke kan finde noget der man kan også gå tilbage i de sidste tyve eller tredive år hvis det er nødvendigt for at finde eksempler hvor det her er en helt klar nødvendighed kunne fremlægge de eksempler

regeringens ordfører vil jeg sige måske er det bare sådan

regeringen ikke helt har forstået

behovet for den her slags konkurrencelovgivning faktisk er blevet mindre med årene fordi danske virksomheder i stigende grad udsættes for international konkurrence som gør at det er meget svært at lave lokumsaftaler

og derfor er det jo også vigtigt at det netop

det skulle det her forslag gerne være med til at sikre og derfor er vi også umiddelbart positive over for det men jeg vil dog gerne understrege også i lyset af de bemærkninger som andre ordførere er kommet med at vi under udvalgsarbejdet meget meget gerne vil have set lidt nærmere på de indvendinger hvad angår fængselsstraf og bødeniveau som en lang række erhvervsorganisationer er kommet med for der er jo kommet indvendinger imod det her overordnet set

skulle forslaget dog gerne øge konkurrencen gennem en mere effektiv og anvendelig konkurrencelovgivning det tager blandt andet udgangspunkt i anbefalinger som det såkaldte konkurrencelovsudvalg er kommet med det medfører fængselsstraf

deltage i karteller bødeniveauet bliver forhøjet og derudover gennemføres der flere andre ændringer som skal være med til at sikre en effektiv håndhævelse og efterlevelse af loven

for fordi det betyder noget for produktiviteten og dermed væksten og velstanden her i landet så selv om konkurrencen er blevet forbedret de senere år

er konkurrencen i danmark endnu ikke på niveau med de bedste lande og danmark har også meget høje priser i forhold til andre lande som vi normalt sammenligner os med

er altså rigtig god grund til at gøre noget for at styrke konkurrencen og derfor støtter vi også som udgangspunkt det her forslag men jeg vil endnu en gang meget gerne påpege at der er altså nogle områder som vi meget gerne

effektiv konkurrencelovgivning lovforslaget er en del af det konkurrencepolitiske udspil som vi lancerede den seksogtyvende oktober og hvor der er et generelt fokus på en styrkelse af konkurrencen i danmark en effektiv konkurrence fremmer en høj produktivitet

en effektiv konkurrence sikrer at forbrugerne får adgang til de bedste produkter til den laveste pris en effektiv konkurrence skaber vækst og velstand i samfundet

med kvalitet og service det er derfor afgørende at vi blandt andet gennem en effektiv konkurrence skaber bedre produkter og flere valg for forbrugerne konkurrenceloven udstikker rammerne for virksomhedernes aftaler og adfærd og loven er dermed et vigtigt middel til at styrke en effektiv konkurrence overtrædelser af konkurrenceloven for eksempel i form af karteller har typisk store økonomiske skadevirkninger for forbrugerne og for andre virksomheder i form af væsentlige overpriser og dårligere kvalitet og service det betyder i sidste ende store skadevirkninger for samfundet som helhed det er derfor helt afgørende

kunne betale sig for en virksomhed at bryde konkurrenceloven vi ved at den procentmæssigt højeste bøde som domstolene har udmålt i en kommende konkurrencesag til en virksomhed kun udgjorde lidt over en procent af virksomhedens samlede omsætning samtidig viser undersøgelser at forbrugerne i gennemsnit betaler en overpris på mellem ti og halvtreds

på markedet det viser netop hvem der er vinderne og hvem der er taberne i dag det er derfor afgørende at vi styrker håndhævelsen af konkurrenceloven og derigennem skaber tillid til markedet til fordel for forbrugerne og samfundet som helhed og det er det vi gør med det her lovforslag

for det første indføres der med lovforslaget mulighed for fængselsstraf i indtil en år og seks måneder i kartelsager dog alene under forudsætning af at den pågældende har haft forsæt til overtrædelsen og at overtrædelsen er

beskaffenhed det er vigtigt at fremhæve at vi her taler om straf direkte til personerne bag forbrydelsen

straffen kunne stige til fængsel i seks år på den måde sikrer vi at forbuddet mod kartelaktiviteter ikke længere er undersanktioneret overtrædelsen sidestiller vi med andre former for økonomisk kriminalitet med samme samfundsmæssigt skadelige virkning som for eksempel piratkopiering og bedrageri

for virksomheders og personers overtrædelse af loven formålet er at bøderne skal have et niveau

afholder sig fra at overtræde konkurrenceloven og så vi effektivt kan gribe ind hvis de gør det alligevel med forslaget får konkurrencemyndighederne en mulighed for at udstede foreløbige påbud her tænker vi på de situationer hvor der er risiko for alvorlig skade på konkurrencen hvis der ikke gribes hurtigt ind og med denne ændring kommer konkurrenceloven på dette punkt på niveau med de indgrebsmuligheder som europa kommissionen og langt størstedelen af konkurrencemyndighederne i eu landene har foruden foreløbige påbud foreslår vi at konkurrencerådet får mulighed for at udstede præciserende

er der tale om situationer hvor en virksomhed tilsigtet eller utilsigtet omgår et allerede udstedt påbud ved at justere på den konkurrencebegrænsende aftale eller adfærd som der allerede er grebet ind over for det er vigtigt at slå fast at præciseringen af påbuddet ligger inden for den oprindelige afgørelse på den måde sikrer vi at parterne ikke skal igennem en tung og unødvendig sagsbehandling igen hvilket også er til gavn

med lovforslaget har vi fokus på at imødekomme virksomhedernes ønske om at blive inddraget i sagsbehandlingen i øget omfang vi forpligter derfor konkurrencerådet til blandt andet i påbudssager at udsende en meddelelse om betænkeligheder og en klagepunktsmeddelelse til parterne i løbet af sagsprocessen herefter vil virksomhederne få mulighed for at komme med bemærkninger til sagen inden for nærmere bestemte frister samlet er der tale om en markant skærpelse af loven regeringen tager konkurrenceloven alvorligt og ønsker at straffen for overtrædelse af loven står i forhold til skadevirkningerne loven skal naturligvis overholdes og vi er klar til at tage de nødvendige midler i brug for at sikre at det sker afslutningsvis

er klar over at der kan komme et større behov for oplysning og vejledning

konkurrencereglerne særlig når der indføres skærpede sanktioner og det har vi selvfølgelig også fokus på med den nye forebyggelsesstrategi som vi lancerede i mandags sikrer vi at en skærpelse af sanktionerne for overtrædelse af konkurrencereglerne ikke kommer til at stå alene men at et tilsvarende fokus på at virksomhederne hjælpes godt på vej og overordnet ønsker vi at skabe de bedste rammer for forbrugerne så der er tillid til markedet det opnår vi bedst gennem vejledning og en styrket konkurrencelov jeg ser frem til den videre behandling af lovforslaget og håber på en konstruktiv debat

har været på for lavt et niveau i forhold til hvad man synes er rimeligt det plejer at være sådan

hvor man synes at strafniveauet er alt for lavt der resulterer i at der er folketingsmedlemmer partier regeringer der stiller

straffene skal skærpes i det her tilfælde forekommer det som om

man ikke har nogen henvisning til domme der har været for milde

pålægge en virksomhed at betale en bøde

at den strafudmåling med fængselsstraf er den rette

det spørgsmål ønsker jeg ikke svare på ville ganske vist være lidt opsigtvækkende men det ville være ærligt så når jeg spørger ministeren om ministeren har eksempler på domme i konkurrencelovgivningssager der var for milde og hvor der var behov for den her skærpede straf som regeringen foreslår så forventer jeg faktisk

ja eller nej

nævne virksomheder eller personer her

jeg kan stå her i dag som erhvervs og vækstminister og stå bag at der skal være fængselsstraffe og at vi straffer samfundsskadelig virksomhed

og bedriver ulovlige karteldannelser for at puste

og tjene penge som de ikke burde have tjent det er

men vi synes også det er vigtigt at pointere og det

er sas der har været i en karteldannelsessag eller

for mange år siden og der er ikke mulighed for at sanktionere

at adskille det der bliver sagt hernede fra fra det der bliver spurgt om

jo

skidt til og vi vil selvfølgelig gerne have et marked

det er rigtig vigtigt for os at man som forbruger

gennemsigtighed i forhold til hvad det er for et produkt man køber og

foregår for eksempel som det foregår med karteller er det samfundsskadeligt for det skader vores samfund

vi har behov for at vi har gode arbejdspladser og at vi har forbrugere som har tillid til et marked

ministeren bruger hele sin svartid på at sige at vi skal have en transparent lovgivning

som helst omkring konflikten problemstillingen

principper i danmark som ikke på

kobling

spørgsmål tilbage som lige præcis har

måske få hjemmet ransaget eller komme en tur i spjældet hvis man

sådan set pligtig til at oplyse det og

forhandlingerne er åbnet og første ordfører er hans andersen

og speciallæger medfinansieringspligt af patientskadeordningen og vederlag og befordringsgodtgørelse til forbrugerrådets og danske patienters repræsentanter i

med l en og tredive

konkret at private aktører og aktørgrupper i sundhedsvæsenet ikke længere skal have patientskadeerstatninger finansieret af det offentlige men i stedet selv finansiere de patientskader der opstår hos dem gennem private forsikringer baggrunden for lovforslag l en og tredive er en mere fair fordeling af ressourcer og udgifter på sundhedsområdet så både det offentlige og det

ligesom regeringen optaget af at de private bidrager til at finansiere erstatninger ved patientskader venstre mener ligesom regeringen at det er rimeligt at ressourcer og udgifter fordeles fair og venstre er ligesom regeringen stærkt interesseret i at reducere antallet af skadesanmeldelser sammenlignet med

nordiske lande er danmark det land med flest skadesanmeldelser per indbygger og det må vi kunne gøre bedre

derfor var venstre med

haarder i ministerstolen da også allerede i to tusind og ti klar til at se på hvordan vi kunne indføre en erstatningsmodel der netop sikrede en fair fordeling af udgifterne ved patientskader venstre deler altså regeringens mål

vente med at tage endelig stilling til lovforslaget og det vil vi fordi vi finder et afgørende problem i formuleringen af det her lovforslag i den her den her form

skal de omfattede private aktører nemlig forsikre sig privat og det kan vise sig at blive en meget dyr løsning

en så dyr løsning at den kommer til at ramme regionerne i stor stil fordi de private sender forsikringsregningen videre i form af højere priser på operationer

det er operationer og andre former for behandling der foretages i forbindelse med det udvidede frie sygehusvalg

jeg har endda kunnet læse at regeringen selv anerkender det som en konsekvens af lovforslaget så jeg ved at venstre ikke

med den her bekymring og derfor mener venstre også at der må findes en bedre løsning der ikke i så høj grad vil koste sundhedsvæsenet dyrt og venstre

lovforslag sikre at vi får mest mulig sundhed for pengene

ministeren kan tilslutte sig så venstre håber derfor at ministeren er klar til at drøfte andre muligheder til en finansieringsmodel

vi kan sikre den bedste model og give danskerne mest mulig sundhed

og klinikker skal tegne en forsikring

udtalte til politiken den tredivete november

er venstres forventning at nogle af de

man skulle overveje at kigge i retning af norge hvor man netop har en model som jeg synes lyder rigtig fornuftig og hvor man ikke har et fordyrende mellemled der hedder private forsikringsselskaber så var det måske en en overvejelse værd som jeg

om at få mest mulig sundhed for pengene

private forsikringsselskaber og at de så

at forsikre sig faktisk er det nærmest

nærmest usædvanligt at det er skatteyderne og det offentlige

samle regningen op for private virksomheders skader så hvordan skal den her modstand forstås jeg

ikke mest sundhed for pengene hvis vi vedtager lovforslaget som det ligger her og når norge har en model hvor både offentlige og private hospitaler betaler ind til den samme forsikringsordning hvorfor er det så

det her handler om at alle skal bidrage

som fungerer udmærket det er både privatpraktiserende tandlæger og kommunale tandlæger der betaler ind til den samme ordning

en udmærket ordning den kunne jo også godt være en løsning

det tidspunkt gjort noget for at sikre en fair fordeling af de udgifter

er det fordi de tjener profit at de udgør et fordyrende mellemled eller hvad mener ordføreren med den påstand og hvis

som det offentlige hospital ikke kan nå at behandle

går der offentlige kroner til de private hospitaler til behandling af patienter og så siger vi i venstre lad os nu prøve at finde den rigtige model der gør at vi ikke bruger unødig mange penge på administration og således at flest mulige penge går til sundhedsbehandling

skal tænke i at finde den rigtige model

i høringssvarene står oven i købet også i lovforslaget at man er usikker på hvor mange yderligere kroner

de private hospitaler i den her sag

en model der gjorde at når man laver skader skal man også selv betale for at få dem klaret igen det var man på vej til

værd at gøre sig den tanke om det er det forslag der gør at vi får mest mulig sundhed for pengene det finder vi ikke i venstre og

der er langt bedre og jeg synes det ser ud til at

udbetalte danske regioner omkring sytten million kroner i patientskadeerstatninger for skader der

steget til omkring firs million kroner

for

så skal genopereres eller hvad de nu skal

vi bruger vores sundhedskroner bedst muligt for det er jo således at danske regioner køber

på danske privathospitaler

at de sundhedsbehandlinger bliver dyrere

fået mest mulig sundhed for pengene

sidder og forhandler med de private sygehuse

at man skal være forsikret og

at private sygehuse skal være med til at rydde op efter sig selv

ingen tvivl om det vi synes bare at vi skal finde den model der er bedst den model hvor incitamentet til at lave god kvalitet i patientbehandlingen er størst

jo egentlig tankevækkende at når man kigger

langt lavere end det er i danmark både i offentligt og privat regi

det en tanke om det nu også er den mest fornuftige model vi helt generelt har skruet sammen i danmark det kunne man jo også gøre sig nogle tanker om

oven i købet talte med nogle om det men er det ikke rigtigt at man tilbage i to tusind og fire da man besluttede at patientforsikringen også skulle gælde de private hospitaler aktivt tog en beslutning om at det var det offentlige der skulle afholde udgifterne

siden den nye regering overtog magten og nu ligger der så et lovforslag så vi kan jo diskutere hvem der har haft mest travlt eller har skyndt sig meget langsomt i den her sag vi er sådan set indstillet på at det her skal laves om

i danmark som er uforholdsmæssig højt i forhold til nordiske lande når vi sammenligner med dem men det er ikke det enhedslisten er optaget af

optaget af at grave i historien men at patienterne fremadrettet får en mere sikker behandling er så ikke det enhedslisten er optaget

for socialdemokraterne værsgo

på privathospitaler er stigende men det er det offentlige der betaler det er ikke rimeligt derfor vil regeringen lave loven om så private sygehuse og klinikker skal betale for egne fejl frem for at man som det er i dag og har været siden to tusind og fire sender regningen videre til skatteyderne og

det offentlige sundhedsvæsen

at der fortsat er flere anerkendte patientskader i tilknytning til behandlinger på privathospitaler end på offentlige sygehuse i to tusind og elleve blev der udbetalt erstatninger for otte og halvfjerds

million kroner for patientskader efter behandling i det private og det er knap tredive million kroner mere end året før derudover

er der jo løbende offentlige udgifter til at genoperere mennesker som har været udsat for en skade

samler regningen op når privathospitalerne begår fejl og det vil regeringen nu ændre på

til ansvar for de patientskader som de selv er skyld i det er ikke rimeligt at man som privathospital kan sende regningen for sine fejl i hovedet på skatteyderne og det offentlige sundhedsvæsen det er jo ikke håndører vi taler om

skal gøres ansvarlige for de patientskader som de

private behandlinger og behandlinger under det udvidede frie sygehusvalg med forslaget vil de private sygehuse og klinikker dermed blive pålagt en erstatningspligt og formålet er at sikre en retfærdig fordeling af ansvar og midler i sundhedsvæsenet lovforslaget er et sidste opgør med den tidligere regerings favorisering af privathospitaler på fællesskabets regning vi har gjort op med overbetaling til privathospitaler vi har afskaffet skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og nu sætter vi en

der er nogle øvrige elementer i lovforslaget som vi også støtter de er af lidt mere teknisk art

noget af det er noget der skal rettes op på i forhold til inddragelse af danske patienter og forbrugerrådet

næste ordfører er fru liselott blixt

og det er at stikke folk blår i øjnene

fra oktober to tusind og elleve prioriterer regeringen danskernes sundhed højt alle danskere skal kunne regne med lige adgang til en hurtig og ordentlig behandling i vores sundhedsvæsen

det er jo løgn

behandlingsgarantien så mange danskere kommer til at vente to måneder i stedet for en måned

at der skulle flere penge til for eksempel tandområdet så man kunne udligne en historisk forskel på områderne

med tandrensning var gået til den aggressive paradentose som vi alle sammen har diskuteret i mange år men pengene bliver taget fra sundhedsvæsenet

som også den tidligere ordfører har været inde på om det er den rigtige måde

ikke gøre mig klog på om det er den ene eller den anden måde

i dansk folkeparti handler det grundlæggende om at patienterne kan

skal sikres uanset hvor man er og uanset om man bliver behandlet offentligt

derfor har vi en del spørgsmål til den videre behandling af lovforslaget vi er positivt

over for en kommende ordning men det skal være en ordning en ordning der netop prioriterer sundhed højt

at alle danskere skal kunne regne med lige adgang til en hurtigere og ordentlig behandling i vores sundhedsvæsen

er et behov for at gøre

to tusind og fire

sagde at det

at undersøge tingene for jeg troede faktisk at

lavede nogle af de ting som privathospitalerne ikke kunne

almindeligt at få en blodprop

på et offentligt sygehus

man også fra privathospitalernes side

behandle lov om ændring af lov om klage og erstatningsadgang kernen i lovforslaget er at private aktører i sundhedsvæsenet selv skal tage ansvar for de skader de måtte forvolde på deres patienter det skal altså ikke længere være det offentlige og dermed skatteyderne der betaler for patientskader

af behandling i privat regi radikale venstre mener at det er et godt og retfærdigt princip fuldstændig ligesom vi mener at det er godt og retfærdigt at vi ikke fortsætter med at overbetale privathospitalerne fuldstændig ligesom vi mener at det er godt og retfærdigt at der ikke længere findes et skattefradrag for forsikringer til privathospitaler som også blev betalt af skatteyderne som

var inde på er dette lovforslag derfor det sidste i en tretrinsraket som vi kan være utrolig glade for

i det hele taget kan man mene at det er utroligt at den tidligere regering ville have det anderledes vi mener at den form for

faktisk er fuldstændig afgørende for at samarbejdet mellem den offentlige og den private sundhedssektor kan udvikle sig i en frugtbar retning sundhedsbehandlinger kan ikke sidestilles med alle mulige andre opgaver der vil altid være en risiko forbundet med det der foregår og vi må derfor stille de strengeste krav til kvalitet i behandlingen uanset om den foregår i offentligt eller privat regi deraf følger naturligvis også at patienten har ret til erstatning hvis det går galt men ingen bør kunne lukrere på andre med baggrund i systemets indretning

ikke rimeligt og det fremgår da også af høringssvarene at der er helt generel opbakning til at private får et medansvar for patienterstatningerne i den forbindelse mener radikale venstre

også er på sin plads at fremhæve at brancheforeningen for privathospitaler og klinikker støtter forslaget vi bemærker så også

som en anledning til både at medvirke til at skabe incitamenter til at reducere skader og som et redskab til at luge ud blandt brodne kar i branchen i radikale venstre vil vi gerne kvittere for den ansvarlig tilgang der her vises

er dog at sikre en mere rimelig fordeling af de økonomiske byrder og vi mener at det er afgørende at det er en ændring der sker snarest vi mener derfor at den mest farbare vej er at tage udgangspunkt i det eksisterende system men være åben over for tilpasninger i fremtiden lovforslaget har været i høring i to omgange høringsprocessen har medført flere konkrete ændringer af det oprindelige forslag speciallægerne er nu blevet omfattet af forsikringspligten så der ikke sker en konkurrenceforvridning på markedet derudover kommer forsikringsselskaberne til at medfinansiere driften af patientskadeankenævnet og der er ændret på repræsentationen i

og i patientskadeankenævnet det er ændringer det radikale venstre er tilfreds med der har været udtrykt bekymring for om det vil være muligt at etablere forsikringer der kan dække det behov der opstår som følge af denne lovændring radikale venstre er helt tryg ved at markedet vil være i stand til at imødekomme den efterspørgsel der opstår og vi bemærker at der for eksempel ikke er noget til hinder for at man fra de private aktørers side kan lave en aftale om en fælles forsikring for en hel branche det vil også give brancherne et selvstændigt incitament til at stille krav til deres medlemmer man kan jo for eksempel

at optage de omtalte brodne kar eller ekskludere dem der allerede er optaget de brodne kar vil

skulle betale en meget dyr forsikring måske endda en umulig dyr forsikring og det er vel i virkeligheden det brancheforeningen efterspørger der er en række mindre elementer i lovforslaget jeg ikke vil nævne i min tale her men bare slutte af med at bemærke at det radikale venstre synes det er glædeligt at patienter og forbrugerrepræsentanter fremover kan blive honoreret for det arbejde de varetager i tandlægeankenævnene da honorering er forudsætning for at det er muligt at have den form for repræsentation

ordføreren siger at det radikale venstre er imod at man kan tegne en privat sundhedsforsikring

man skulle komme til skade

for at man forsikrer sig mod at blive arbejdsløs

at komme ud for en ulykke på sin

give min tale til den der sidder og prøver

har ikke været min hensigt at sige det det det radikale venstre

og som vi er glade for er blevet afskaffet var at der var et fradrag for at tegne helt private forsikringer fordi det fradrag jo i sagens natur betalt af alle skatteydere under den tidligere regering var

men det de radikale er imod er at man får et fradrag for den sundhedsforsikring

man må ikke få et skattefradrag når man tegner en privat sundhedsforsikring det er det man har fjernet det er

så er det jeg spørger hvorfor skal man så have et fradrag for at tegne en forsikring mod arbejdsløshed hvorfor vil de radikale så

det vil være rigtig rigtig udmærket hvis alle borgere tegnede en form for forsikring mod arbejdsløshed fuldstændig ligesom vi også har arbejdsmarkedspensioner i det her land som er en form for kan man sige bidrag til ens pension men det har ikke så meget med det nærværende lovforslag at gøre vi kan tage den ude bagved bagefter

altså brancheforeningen har

tre pinde de nævner unødvendig store unødvendig store økonomiske konsekvenser for erhvervslivet unødige økonomiske konsekvenser for regionerne og patienterne og manglende incitamentsstruktur på linje med andre nordiske lande det er tre overordnede ting som de fremhæver i deres høringssvar

at brancheforeningen for privathospitaler og klinikker som de rettelig hedder foreslog allerede i to tusind og ti at de private aktører skulle bidrage til patientforsikringen som led i en større reform det er fortsat holdningen at de private aktører skal bidrage idet de private hospitaler er en del af det samlede sundhedsvæsen i danmark

naturligt at de private aktører bidrager til

og så videre og skaber en incitamentsstruktur der kan reducere skader og komplikationer hos danske patienter

vi er ikke i det radikale venstre afvisende over for at man ad åre kan finde andre måder at lave det her på men vi føler at det er magtpåliggende at den ændring vi ønsker skabes

tidligere regering havde med venstre i spidsen chancen helt tilbage i to tusind og fire der blev truffet et aktivt valg og så satte man noget i gang i to tusind og ti det at den tidligere regering har siddet på hænderne skal ikke forhindre os i at opnå øget retfærdighed nu

er den bedste model og at det

estimere sig frem til hvad regningen bliver til danske regioner på baggrund af den model

jeg synes sådan set bare at de radikale skulle læse høringssvaret en gang til

ikke bare hæfte sig ved indledningen og afslutningen men også hæfte sig ved de konkrete

det her skal tage lang tid vi synes også i venstre at det her skal gå hurtigt

taler sit eget tydelige sprog den tidligere regering havde chancen traf et aktivt valg satte først noget i gang ni år efter ni år efter at man havde overtaget regeringsmagten jeg har læst høringssvaret jeg har holdt møde med brancheforeningen

i de indledende manøvrer til det her det der er afgørende er at vi får skabt mere retfærdighed nu det gør vi på den her måde og så må vi selvfølgelig se hvordan det udvikler sig herunder hvad det er for aftaler der kommer i stand men jeg kan ikke genkende det skræmmescenarie som bliver opstillet om at det skulle være frygtelig frygtelig dyrt at tegne de her forsikringer det kan man i alle mulige andre brancher forsikring pension mener at markedet kan levere selvfølgelig

cekic fra sf værsgo

at ligestille dem i forhold til det offentlige når man kigger

siden to tusind og fire har været en tendens

til skatteyderne

ikke i en krisetid lovforslaget op til at de private sygehuse og klinikker

er meget meget positivt at regeringen

er med til at skabe den retfærdighed

vi er også utrolig glade for de positive tilbagemeldinger der er kommet

høringssvarene og regeringen lægger op til at vi selvfølgelig kigger på det her

ikke bare laver et lovforslag regner med at det hele kører af sig selv

med privathospitaler og med private forsikringer at

selve det lovforslag som vi har

være med til at løfte de udgifter der er

udbetales en erstatning det synes jeg

usædvanlig fredeligt og indlysende fornuftigt forslag og det kan vi selvfølgelig

i dag er det sådan at det er det offentlige som betaler for de skader

sket på et privathospital det ser jeg som

at vi nu har en regering som ønsker at gøre op med denne form for særbehandling af de private hospitaler det

behandlingen inden for den tid som vi herinde politisk

jeg synes det er fint nok at hvis der så sker en skade

finansiere det men hvorfor skal det offentlige hospital hvis skaden sker på det offentlige

skade

patienter der kommer til skade i det offentlige sundhedsvæsen

der er pointen med mit spørgsmål er at når det

eller rigshospitalet eller et andet konkret hospital

en skade hvorfor skal det konkrete hospital

det konkrete hospital som dermed ikke har noget konkret incitament til ikke at

konkrete privathospital

en skade såvel som jeg synes at det er det konkrete

skal være med til at finansiere det og betale den konkrete erstatning

hospitaler og derfor synes jeg også det er ganske rimeligt at det er regionerne der sidder med et ansvar for at være med til at finansiere erstatninger

synes vi det er helt rimeligt at dem som

skaderne er med til at betale for dem er med til at finansiere erstatninger det princip støtter vi fuldt ud

interessenter på det her område både privathospitaler politikere

vi alle sammen enige om det princip men den løsning som regeringen med det her lovforslag lægger op til mener vi ikke er hensigtsmæssig specielt ikke for borgerne

fra det offentlige gennem for eksempel det udvidede

sygehusvalg selv skal tegne en forsikring for

ved udbetalingen af en eventuel erstatning fordi patienten har pådraget sig en skade i forbindelse med en behandling på hospitalet vi

synes i den forbindelse også det er vigtigt at understrege at det udvidede frie sygehusvalg har været en stor succes det er blevet brugt af flere hundrede tusinde danskere det vil sige flere hundrede tusinde danskere som er blevet behandlet

og dermed har fået en bedre livskvalitet

men det her forslag vil medføre at priserne på behandlinger på privathospitalerne

vil stige de er i forvejen

i det offentlige og det vil sige at vi har en situation hvor vi får mere sundhed for pengene

burde vi jo alle sammen kunne blive enige om er en god idé men den regning man nu påfører privathospitalerne vil vil blive sendt videre til

skatteborgerne og vi vil dermed få mindre sundhed for pengene som sagt synes vi at princippet om at dem som

skaderne er med til at finansiere omkostningerne er godt

være med til at se på en mere rationel reform af patientskadeerstatningen således at man skabe en incitamentsstruktur som

alle aktører både private og offentlige at undgå skader

have gjort ved at man lod de enkelte hospitaler både offentlige og private betale en del af erstatningen ved en eventuel skade forvoldt på deres hospital

man lod alle være dækket af patientforsikringer

talte om lige konkurrence og

det var der var lige konkurrence osv synes vi det er noget underligt at man så med det her lovforslag indfører et system som netop sikrer at der ikke kommer lige konkurrence

villige til at bidrage til patientskadeforsikringen de synes så bare

gøre det så vi får en lige konkurrence derfor kan vi ikke støtte det forslag som

jeg tror også at ordføreren ofte overser at de offentlige hospitaler skal stå til rådighed fire og tyve timer i døgnet

uddanne det personale de skal have og at det selvfølgelig også

at det er ok at man går ud og pålægger andre brancher

revisorer advokater og andre brancher

er det samme som at der nødvendigvis

med at der er dårlige læger eller noget som helst det er bare skader der sker i forbindelse med operationer og

det med vilje eller fordi de sjusker eller noget som

at understrege men her handler det

der også bliver bakket op om fra socialdemokratiet side hvor vi siger at der er nogle offentlige patienter og

de er det offentliges patienter til at starte med alternativet ville jo være at de skulle behandles på et offentligt hospital

sige at alle både private og

hospitaler skulle være dækket af en privat forsikring

det udvidede frie sygehusvalg og så er

hvor man siger at nu vil man gerne have nogle flere grå stær operationer i en periode

i den kvalitet som man har tegnet kontrakt

der skete i to tusind og fire hvor jeg selv var heldig at være med

aktivt valgte at sige private hospitaler skal ikke være med til at bidrage til den offentlige sygeforsikring vi har i danmark der gælder for borgerne

patientforsikringen når der sker skader

en fair og lige konkurrence modsat det man gjorde i totusinde

ordføreren eller andre

synes at de gerne ville have en kosmetisk

sker en skade i forbindelse med den synes jeg det er helt fair at privathospitalet skal dække samtlige omkostninger ved den skade gennem en privat

det er jo operationer

folk er syge og der har vi den tilgang i danmark

der skal være lige og fri adgang til sundhedsydelser derfor mener vi

at sker der en skade skade på et privathospital også når det handler om sundhedsydelser operation af et knæ eller hvad det nu kan være som ellers skulle være foretaget i det offentlige så er det helt fint at det konkrete hospital er med til at bidrage til erstatningen der siger vi at det synes vi så bare også at det offentlige skal være at det konkrete offentlige hospital

offentligt hospital laver en fejl koster det ikke det offentlige hospital noget at lave den fejl

incitamentsstruktur hvor aktørerne

private har et meget ringe incitament til at

offentlige eller private det er der skævvridningen ligger i det her forslag her siger man at når de offentlige laver skader selv på patienter som er det offentliges patienter fordi de er henvist til et

skal de private dække omkostningen gennem en privat forsikring

herlev hospital laver en fejl

hamlet der skal betale for fejlen

om man fra liberal alliances side egentlig ønsker et fuldt privatiseret sundhedsvæsen

og man i øvrigt som der bliver lagt op til gerne vil have en struktur

de enkelte hospitaler både udgifterne

de enkelte indtægter

sundhedsvæsen hvor udgifterne stiger hurtigere end bnp

siger at dem der kan løse opgaverne billigst og bedst

hjælpe mig med

min forsikring der betalte

men det skal bare være på lige vilkår både i det offentlige og i det private

er at det enkelte hospital uanset om

skal bidrage til patienterstatninger ikke er ny men

den forhenværende vk regering og privathospitalerne

ti var den tidligere regering nemlig i dialog med branchen om hvordan privathospitalerne

en aftale der allerede var godt undervejs

bidrage til at betale men hvorfor vælger sundhedsministeren ikke at bruge erfaringerne fra eksempelvis andre skandinaviske lande i ministerens model foreslås i stedet den dyrest mulige ordning nemlig en privatforsikringsordning

pålægges de i stedet en dyr forsikringsordning hvilket i sidste ende betyder højere indkøbspriser for det offentlige forslaget minder mere om et ideologisk korstog som de danske skatteydere og patienter desværre kommer til at betale for det betyder også at nogle af argumenterne for ministerens model

lad mig komme med et eksempel i det første høringsnotat afvises alle tanker om at privathospitalerne kunne betale til en fælles ordning

afvist lige efter afvisningen argumenteres

med tilsynet medvirke til at øge kvaliteten af behandlingerne vi er er enige om at der skal være så få fejl og så få skader som overhovedet muligt i såvel det offentlige som det private sundhedsvæsen der begås nemlig også fejl i det offentlige sundhedsvæsen hver dag det tror jeg også at selv ministeren vil erkende så med ovenstående argument i høringsnotatet for at fastholde ministerens model over for de private hospitaler burde samme model indføres på offentlige sygehuse da økonomiske konsekvenser af flere skader også her

til højere kvalitet samlet set kan det konservative folkeparti ikke støtte forslaget

ikke afviser selve ideen om at private hospitaler og privatpraktiserende speciallæger skal bidrage til patienterstatninger men vi afviser ministerens forslag da det er en

indeholder konkurrenceforvridende elementer vi så hellere at man havde valgt en model med elementer som man i forvejen har gode

der handler om at gøre op med den tidligere regerings favorisering af privathospitalerne med det her lovforslag sørger vi for at de private sygehuse nu selv skal betale for de patientskader de er skyld i det er helt rimeligt efter knap ni år hvor erstatning for skader forvoldt på de private sygehuse er blevet betalt af de offentlige kasser

af at vi får en mere retfærdig fordeling af ansvar og midler i sundhedsvæsenet og derfor

de offentlige sygehuse vi skal ikke have en privat sundhedssektor

kan sende regningen for deres fejl videre til skatteyderne

at lovforslaget vil få de offentlige udgifter til at stige markant eller

i det hele taget stige

fordi de private sygehuse vil vælte deres udgifter til forsikringer over på regionerne det kan jeg forstå optager flere af ordførerne

vil jeg gerne slå fast at der altså ikke er noget i det lovforberedende arbejde

sidste ende kan man sige kommer det jo an på om regionerne kan forhandle fornuftige takster

her lovforslag vil kunne jeg vil gerne

få lavet den her ligestilling af de private hospitaler og de offentlige så vi sikrer en fair konkurrence og jeg kan forstå at

afventer udvalgsbehandlingen og har spørgsmål til

ser frem til den videre udvalgsbehandling så vil jeg bare til sidst kvittere for at der åbenbart bredt i folketinget

af hvad vi kan gøre for at sikre at kvaliteten fortsat bliver løftet i vores sundhedsvæsen og på vores sygehuse det glæder en sundhedsminister at høre så mange ordførere stå her på talerstolen og tale om hvad vi kan gøre for at sikre at antallet af patientskader

at sikre at man alle steder i vores sundhedsvæsen er optaget af at løfte kvaliteten det er en rigtig god nyhed for det er jo ikke gjort med det her lovforslag alene det er heller ikke det primære formål med det her lovforslag det er jo en bred indsats der skal til for at vi også i fremtiden kan se en rigtig sund udvikling i forhold til hvor mange patientskader der sker i vores sundhedsvæsen så

håber jeg heller ikke at sundhedsministeren har

sender videre til et det

om det er behandlinger på baggrund af det udvidede frie sygehusvalg

på baggrund af et konkret udbud som den enkelte region har indgået en aftale med

forpligtet til at indgå aftaler med alle de aktører

som måtte ønske det på baggrund af den overordnede aftale der er indgået mellem danske regioner og brancheforeningen for privathospitaler og klinikker det vil altså sige at

den konkrete klinik eller det konkrete hospital hvorimod at

det private hospital eller den private klinik

indbyggere er langt lavere end i danmark og i

nordiske lande altså jeg spekulerer lidt på hvad årsagen

lige præcis er den her model ministeren lægger

sundhedsvæsen og fortsat skal gøre alt hvad vi kan for at nedbringe antallet af patient skader

være en meget meget forsimplet analyse der er mange ligheder mellem det det norske

og det danske samfund det er klart men der er jo altså også nogle markante forskelle i den måde vi har indrettet vores sundhedsvæsen på og jeg

ting der gør at jeg synes at den model regeringen har lagt frem er bedre end den norske

selv om det ikke er hovedformålet med lovforslaget

siger man at alle inden for en bestemt branche det kan være klinikker der foretager

den model vi lægger frem her vil betyde at den klinik der laver mange skader

populært sagt er nogle klamphuggere og skader kvinder

at præmien vil stige for hver gang for dem vil det

at drive forretning det er jo i sig selv

en positiv sidegevinst ved det her lovforslag altså at de brodne kar vil få en sværere gang på jorden

er en positiv sidegevinst selv om jeg er helt med på

er hovedformålet med det her lovforslag det opnår man ikke

af skader det skulle jo gerne afspejle sig i at

er et incitament til at gøre det bedre

uenige men i forhold til det her med det udvidede frie sygehusvalg hvor regionerne køber behandlinger

kan ministeren så med det her lovforslag

de enkelte erhverv og så laver man en standardtakst og det er

vil ske med den her model hvor præmien vil stige for den der

det er muligt at de private sygehuse og klinikker vil vil forsøge

forsikre sig men hvorvidt det lykkes afhænger jo altså af hvor gode regionerne er til

også sagde i mine indledende kommentarer har jeg fortsat ret stor tiltro til regionernes forhandlingsevner når det kommer til at få forhandlet nogle fornuftige

når det nu er så godt

alle klamphuggerne hvorfor gør vi så

ikke kun i den her debat men også i tidligere debat bliver tegnet af oppositionen af personalet i vores sundhedsvæsen

til dem skulle ventelisterne vokse i det uendelige

kun er fordi vi herindefra

patientskader skal nedbringes at det sker jeg tror faktisk at man

på den enkelte afdeling og hos den enkelte fagperson

at levere sundhedsydelser af høj kvalitet og i øvrigt i forlængelse af fredagens debat om den differentierede behandlingsgaranti

så hurtigt som det kan lade sig gøre henset til deres

offentlige og private sundhedssektor skulle være nogle der gerne ville lave

faglig stolthed og så videre

da gældende i begge sektorer

også at ministeren snakkede udenom i regionerne er det jo sådan at det er regionen der betaler

jo ikke det enkelte hospital

eller rigshospitalet eller hvilket hospital det nu måtte være

jo en pulje der ligger et andet sted nu vil man så indføre

hvorfor ikke indføre en struktur også i det offentlige der gør at de

i det offentlige klare incitamenter ud over hvad der så måtte være af

faglige forpligtelser faglig stolthed jeg beklager hvis ordføreren følte sig udsat for

det er regionerne der er driftsherrer og har ansvaret for vores sygehuse

det er den sammenhæng vi også skal have etableret når det kommer til de private når

regionerne der udbetaler patienterstatninger

lavet den parallelitet mellem det offentlige og det private sundhedsvæsen som er det eneste rimelige og retfærdige

set også selv have gjort noget ved mens de havde magten kan bare konstatere at det har i knap ni år at det har været

er solgt til patienter gennem både lovlige og ulovlige kanaler lægemidler der udgiver sig for at være godkendte lægemidler

med hensyn til identitet oprindelse eller historie

ikke indeholder det der loves på pakningen kan have fatale konsekvenser for borgerne og brugerne det gælder desværre ikke kun for lægemidler det er helt nødvendigt at der bliver taget hånd om problematikken så medicinbrugere kan have tillid til at et præparat indkøbt på et dansk apotek eller online indeholder det som pakningen foreskriver med med l to og tredive gennemføres dele af europa parlamentets og rådets direktiv to tusind og

at forfalskede lægemidler kommer ind i den lovlige forsyningskæde

fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler et lægemiddel består af et aktivt stof og et antal hjælpestoffer med l to og tredive skabes en fælles forståelse af de to begreber på baggrund af en ny fælles forståelse af begreberne udvides det nuværende lægemiddeldirektiv til at gælde fremstillere importører

af aktive stoffer alle disse interessenter

som vil som vil kunne foretage inspektioner

produktionen en ny offentlig database skal sikre at fremstillere af lægemidler fremover hurtigt kan få overblik over godkendte leverandører af aktive stoffer lægemiddelloven foreskriver en ensartet tilgang til lægemidler for både mennesker og dyr det forhold ændres der ikke på ud over at det ikke skønnes hensigtsmæssigt at lade de samme regler gælde i forhold til fremstillere importører og distributører af aktive stoffer og hjælpemidler til veterinære lægemidler nye regler for indførelse i eu skærpede myndighedskrav strengere krav til lægemiddelfremstillers håndtering af aktive stoffer og nye retningslinjer for distribution og risikovurdering i forhold til fremstillingspraksis skal samlet sikre at håndteringen af både aktive

skærpes disse tiltag ser

særlig finder vi det positivt at patient og forbrugerorganisationer involveres ligesom vi hilser en diskussion af straf og sanktionsmuligheder velkommen

slaraffenland derfor kan

mærkningsordning for hjemmesider i form af et fælles eu logo være et skridt på vejen til at styrke netop forbrugersikkerheden ved køb af lægemidler online således at forbrugeren kan føle sig sikker på at

national lovgivning lovforslaget

rejser også en række spørgsmål af høringssvarene fremgår det at enkelte er bekymrede for de økonomiske og bureaukratiske konsekvenser disse forhold ser vi fra venstres side frem til at få belyst grundigt gennem udvalgsarbejdet ligesom vi ser frem til at ministeren afklarer hvorledes engrosforhandlere bør agere for at leve op til de forpligtelser som lovforslaget pålægger i forhold til for eksempel kontrol af god distributionspraksis

hos samarbejdspartnere inden for grossistvirksomhed sidst men ikke mindst kan vi konstatere at regeringen med lovforslaget ønsker at overimplementere eu direktivet i forhold til indberetningspligten omkring identitet og oprindelse af forfalskede aktive stoffer

til slut vil jeg bemærke at det er glædeligt at læse den kommenterede udgave af høringssvarene regeringen har i flere tilfælde valgt at følge forslagene fra de hørte parter

og jeg indledte min tale med at påpege at

ikke indeholder det der loves på pakningen kan have fatale konsekvenser for brugerne

en tid hvor tingene ikke altid er hvad de udgiver sig for at være tænk bare på alt det den nuværende regering

fra venstres side ser vi frem til den kommende udvalgsbehandling og svar på de her rejste problemstillinger

er et fast og meget forståeligt motto for alle sundhedsprofessionelle det førstnævnte er altså den rigtige medicin og det forstår jeg godt er nævnt først i det

motto altså det her med at

den rigtige medicin er den medicin der er ordineret af lægen og at det så vitterlig også er den medicin som bliver udleveret til patienten

altså rummer den medicin med den ønskede effekt det er desværre et stigende problem med forfalskede lægemidler i danmark og mange andre steder i verden det her med at det er forfalsket

eller tilnærmelsesvis er den rigtige medicin

indeholder at medicinens sammensætning ikke er kontrolleret rigtigt

udgør naturligvis et sikkerhedsmæssigt problem for patienten men det udgør også et meget stort problem for samfundet som helhed eu har vedtaget et direktiv og det skal vi

det drejer sig om at højne sikkerheden for patienten generelt hvad er det vi gør ved det

primært seks punkter

for at lave en registrering som en kontrolordning i

de virksomheder som fremstiller indfører og distribuerer lægemidler her i landet vi laver en registrerings og kontrolordning for virksomheder som formidler køb og salg af lægemidler på vegne af andre virksomheder vi stiller nye krav til dem der fremstiller og

som har engrosleddet i

vi stiller også krav til apotekere og andre forhandleres

af medicin det er også et spørgsmål om at få stillet nye krav til den dialog der er mellem

i lovforslaget præciseret at sundhedsstyrelsen skal sørge for at markere tilbagekaldelsen af stoffer og præparater som man har fundet ud af er ikkelegale præparater på markedet det er et

rigtig godt og et nyttigt lovforslag der her er

man er sikker på at man får væsentlig mere rigtig medicin men det er også et spørgsmål om og det synes jeg er nok så væsentligt at man får højnet den generelle tillid til medicin i det danske samfund og i europa som helhed socialdemokraterne støtter

men et par enkelte ord vil jeg da godt give det med på vejen forslaget omhandler tre punkter hvoraf det vigtigste er at stramme lovgivningen vedrørende de forfalskede lægemidler det er rigtig vigtigt at man i danmark samt i resten af eu som patient kan føle sig sikker på de lægemidler som man køber og som er lovlige og godkendte jeg ville blot ønske at man også havde den samme lovgivning vedrørende medicinsk udstyr

er under al kritik at man fra eus side først kommer med en lovgivning om fem år på det her område så jeg håber at ministeren vil sikre de samme regler for udstyr

om man synker produktet eller sætter det i brystet eller i hoften kan det give de samme sundhedsmæssige udfordringer

der kan udgøre en sundhedsfare når frem til brugerne ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler herom

medicinsk udstyr der forhandles eller udleveres her i landet udgør en alvorlig sundhedsfare sender styrelsen omgående en hasteadvarsel til de kompetente myndigheder i de andre eu lande og til alle relevante aktører i forsyningskæden her i landet efter regler som fastsættes af ministeren for sundhed og forebyggelse hvis sundhedsstyrelsen vurderer at et sådant medicinsk udstyr kan være nået frem til brugerne skal styrelsen omgående udsende en offentlig advarsel mod at anvende

lige ordet lægemidler ud med ordene medicinsk udstyr og mit håb var at vi kunne få præcis det samme når det drejer sig om medicinsk udstyr

af advarsler de to andre punkter i forslaget er afbureaukratisering med hensyn til hvordan

nu kan søge direkte om klausuleret tilskud uden at man skal igennem en gennemgang af enkelttilskudsreglerne først og det lyder da yderst fornuftigt så tænker man hvorfor har

det sidste omhandler en ordning man har haft om blødermedicin hvor regionerne har udlignet udgifterne

lovlige forsyningskæde til skade for patienter og brugere baggrunden for lovforslaget er et eu direktiv om samme

det giver da også rigtig god mening at sikre fælles regler på tværs af europa på dette så væsentlige område uanset at lovforslaget er både væsentligt og velkomment er det værd at bemærke at problemet med forfalskede lægemidler mig bekendt ikke hidtil har været kendt på apoteker i danmark der er karakteriseret ved få store grossister og omfattende kvalitetsprocedurer

der er en hel anden problematik der må man jo antage at formålet med at oprette en ulovlig kanal til forbrugerne netop er at sælge

produkter samlet set er forslagene om øget registrering indberetning og offentliggørelse af information om sager både helt nødvendige og relevante lovforslaget indeholder endvidere et forslag om lægemiddelvirksomheders mulighed for at søge om generelt klausuleret tilskud til lægemidler samt et forslag om at udligne bløderudligningsordningen begge disse forslag har til hensigt at mindske unødigt bureaukrati og undgå irritationsbyrder som det så malerisk hedder i bemærkningerne til lovforslaget det kan vi alle ønske os mere af på flere områder

tidligere ordførere har nævnt vil jeg ikke gentage herfra

hvordan man kan lave nye registrerings og kontrolordninger for virksomheder

fremstiller indfører eller distribuerer aktive stoffer

hvordan man kan gå ind og skabe et mere

vi kan følge det her de næste to år og se hvordan det virker og

efterfølgende faktisk at kigge på det

ulovlige og forfalskede lægemidler bestemt hverken

ulovlige lægemidler vi har også fra enhedslistens side bakket op når vi har kunnet se en

fornuftig og saglig begrundelse for det

er baggrunden for forslaget er jo som flere ganske rigtigt

eu har lavet et direktiv som

med de to formål at undgå forfalskede lægemidler i den sådan almindelige lovlige legale forsyningskæde

også for at undgå at brugerne køber de her lægemidler via

noget nyt om hvorvidt der egentlig er konstateret fund af forfalskede lægemidler i den danske forsyningskæde jeg synes i

stramme kontrollen yderligere

der handler om om salg via hjemmesider jeg løftede

den temmelig omdiskuterede regel om at

pålægge internetudbydere at de skal blokere for en hjemmeside

der sælges ulovlig medicin det var jo en temmelig stor debat for et par år siden og med rette synes jeg det er meget vidtgående at bruge blokering af hjemmesider noget som jeg mener kan sidestilles med med censur derimod kan jeg ikke læse det som et krav i eus direktiv

om en mærkningsordning af hjemmesider altså om at man vejleder forbrugerne om hvilke hjemmesider der er troværdige at købe medicin

bemærkningerne rigtigt nemlig at det ikke er et krav fra

en følge af det om der er nogen særlig grund til at man fra regeringens side gerne vil opretholde den her ret vidtgående bestemmelse eller om vi ikke skulle harmonisere med eu på det her punkt som man siger

det fru stine brix tale det er fuldstændig

det her lovforslag der er nogle gode ting i det men vi er lidt nervøse for om der sker en

meget gerne

af et nyt eu direktiv i dansk lov for dermed at reducere risikoen for

det er fuldstændig afgørende at sikre at patienter og andre medicinbrugere kan have fuld tillid til at den medicin de køber på apotekerne og hos detailhandlere med tilladelse til at sælge medicin lever op til de krav der gælder for kvalitet for sikkerhed

effekt for godkendt medicin

indtage såkaldt forfalskede lægemidler det lyder i sig selv ikke rart som enhedslistens ordfører sagde det kan være lægemidler som indeholder andre stoffer end

der står angivet det kan være lægemidler der indeholder stoffer i andre mængder der står angivet på emballagen og

også være lægemidler der er fremstillet af andre og andre steder end der står på pakningen

man som patient overhovedet ikke har mulighed for

kende risiciene ved lovforslaget tager fat i noget der er meget vigtigt nemlig i

for risikoen for at forfalskede lægemidler kommer ind i den lovlige forsyningskæde og på den måde når frem til patienter og andre medicinbrugere jeg

svare på de spørgsmål der

i forbindelse med den og svarer selvfølgelig på hvad udvalget i det hele

2 ophævelse af pensionisters tilskud til lægemidler i håndkøb

en ændring af hvem der skal udnævne apotekere i venstre kan vi ikke bakke op om den første del af lovforslaget og det skyldes primært at de unge og de udsatte fortsat bør have ret til frit at vælge deres tandlæge kort skitseret går den første del af lovforslaget ud på at ændre i sundhedsloven med det formål at afbureaukratisere i den kommunale tandpleje regeringen foreslår tre ændringer at afskaffe retten til at vælge at modtage børne og ungdomstandpleje i privat tandlægepraksis for børn under seksten år at afskaffe den mellemkommunale betaling i børne og ungdomstandplejen mens borgeres mulighed for vederlagsfrit at modtage behandling på en anden

omsorgstandplejen og dermed retten til at vælge at modtage tandpleje hos en praktiserende

det vedrører personer der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan bruge de almindelige tandplejetilbud regeringens begrundelser for forslaget her er dog både luftige og selvmodsigende og derfor lyser det langt væk af en ideologisk kamp uden gode argumenter regeringen mener at ordningerne medfører væsentlige

byrder og udgifter for kommunerne og det sker i forbindelse med udbetaling af tilskud ifølge lovforslaget kan der spares syv

million kroner årligt men når man læser videre og går på opdagelse i høringssvarene

i lovforslaget kan man læse at de tre frit valg ordninger bør afskaffes fordi de i dag anvendes i yderst begrænset omfang det er jo i sig selv selvmodsigende fra regeringens side for så må byrder og udgifter og sparemuligheder vel også være af en

ubetydelig størrelse i høringssvarene bliver det påpeget at der er en egenbetaling på fem og tredive

samtidig bliver de kommunale klinikker jo aflastet i de her tilfælde og det peger igen på at der

som praktiserende lægers organisation skriver

er det uklart hvordan de kommunale tandklinikker vil undgå en eller anden grad af meromkostninger hvis de skal overtage de mennesker der indtil nu har valgt at få deres bisser tjekket i en privat tandlægestol desuden påpeger tandlægeforeningen at de

byrder slet ikke kan være så store da det meste sker automatisk og elektronisk og ikke involverer menneskehænder for mig at se er det altså svært at få øje på den betydelige afbureaukratiseringsbesparelse og forbedring for borgerne i det her flere tusinde unge og udsatte mennesker har glæde af ordningen med det frie valg i dag og det er derfor vi ikke støtter op

af lovforslaget de sidste to dele af lovforslaget er vi mere positive over for og dem vil vi gerne drøfte med regeringen det kan give god mening at ændre i sundhedsloven så pensionisters tilskud

fjernes det vil betyde at man ikke længere kan få tilskud alene begrundet i en status som pensionist i stedet bliver man sidestillet med andre borgere som kan få tilskud ved medicinsk behov i l ni og tredive kan man læse at det vil reducere udgifterne for både regioner og kommuner med i alt syv og halvfjerds til fem og firs million kroner årligt men hvor meget

vil stille i forbindelse med udvalgsbehandlingen til sidst bliver det foreslået at kompetencen til at udnævne apotekere overføres fra ministeren for sundhed og forebyggelse til sundhedsstyrelsen og det skal ske via en ændring af apotekerloven

for lige at opsummere her til sidst

støtte lovforslaget som det ser ud

at her er der ikke nogen besparelse her er der ikke noget at komme efter og

i forhold til frit valg ordningen jeg bemærker

hvilken begrundelse kan kommunernes landsforening vel have hvis ikke det er et spørgsmål om at her er der penge at spare og at det her er en administrativ byrde for kommunerne

flere tusinde jo et lille tal men alligevel er

flere tusinde der benytter sig af det frie valg

kommunernes landsforenings høringssvar men de er jo heller ikke sat i verden for at varetage borgernes frie valg de

betragtninger der går på

og og på den baggrund er jeg bare ikke enig med kommunernes landsforening

i den her sag jeg synes det er vigtigt at de unge mennesker under seksten år bevarer

af ordningen og en anden ting

til hvor mange borgere der måtte gøre brug af den frit valg ordning der er en anden ting jeg gerne spørge ordføreren

noget til hinder for at man stadig væk kan gå til en privat tandlæge og få tingene gjort

frit og det kan man med den ordning der eksisterer i dag derfor har vi ingen ambition

som det ligger nu og selv om det er nul procent af den samlede population

stadig væk mange mennesker der benytter sig af det frie valg i dag

udgifter og bureaukrati og i det her

vi synes det er en forkert vej at gå at indskrænke det frie valg og når der står regelforenkling i

er det i min optik lig med indskrænkning af det frie valg

det går på her man indskrænker det frie valg og det synes jeg er meget beklageligt

tror der er stor usikkerhed forbundet med det her og det foregår altså helt automatisk i dag så jeg har svært ved at forestille mig at byrderne er så tunge så det handler om

er at den med jævne mellemrum bliver gennemgået med kritiske øjne

se om den fortsat lever op til

ramme for brug af tid og penge det sker nu her med sundhedsloven og med apotekerloven man ønsker at regelforenkle og sikre bedre udnyttelse af ressourcerne indholdet angriber tre områder først er det den kommunale tandpleje for børn og unge

omsorgsdelen i den kommunale tandpleje

fjernelse af tilskud til visse pensionisters håndkøbsmedicin uden at det ligesom er lægefagligt begrundet

i forhold til den kommunale tandpleje er det sådan at man vil gå ind og ændre frit valg

privat tandlægepraksis for børn under seksten år og man vil fjerne den mellemkommunale betaling i

at man vil fjerne frit valg ordningen i forhold til privatpraktiserende tandlæger i

det her er et spørgsmål om at

at rigtig rigtig få gør brug af det her

hertil vil jeg blot sige at jeg synes at kvalitetskravene

til omsorgstandplejen står meget meget tydeligt udmøntet i lovgivningen og det her er et spørgsmål om at kommunerne har en forpligtigelse til at levere en høj kvalitet

fra socialdemokratisk side ikke den store skepsis

omsorgstandplejen det andet punkt er pensionisternes køb af håndkøbsmedicin hertil skal vi sige at der

en særordning for pensionister som har fået tilkendt deres pension før to tusind og tre

har fået pension tilkendt sidenhen kan ikke gå på apoteket og købe deres håndkøbsmedicin og få tilskud der synes vi

ret og rimeligt at der bliver ens regelsæt altså en

og få tilskud til sin håndkøbsmedicin

behandlingen af de sygdomme den enkelte borger og

i det her tilfælde altså pensionisten måtte have vi synes det er rigtigt at man yder støtte til syge borgere men samtidig også tilgodeser borgere der måtte have en meget lav indkomst

ret og mulighed opretholdes stadig væk

i den situation at man har en meget lav indkomst og få et tilskud også til sin håndkøbsmedicin jeg har her

høringssvaret fra ældre sagen siger at

at man laver en ensretning i forhold til håndkøbsmedicintilskuddet det sidste og tredje punkt er apotekerudnævnelsen

man sige myndigheden fra ministeren til sundhedsstyrelsen det er sådan at det i forvejen er sundhedsstyrelsen der laver det store udredningsarbejde i forhold til de ansøgere som søger om om at blive apotekere det ligger som sagt allerede i sundhedsstyrelsen hvorfor det giver rigtig god mening vi kan se historisk at det i meget meget meget få tilfælde har været nødvendigt

ministeren at gribe ind socialdemokratiet støtter de her ændringer og vi glæder os over den forenkling der bliver resultatet af lovændringen

vi ser også frem til at der bliver frigivet nogle ressourcer som er så hårdt tiltrængte på så mange andre områder og felter i sundhedsvæsenet det er baggrunden for at socialdemokraterne synes det her er et godt lovforslag og derfor støtter det

ressourcer men det der jo er den standende debat her i folketingssalen

er at vores samfund som helhed har brug for rigtig rigtig mange penge også penge som samfundet

lige i øjeblikket forhandler vi en finanslov

få husholdningsregnskabet til at gå op samlet set det ved vi alle sammen godt ikke er nogen let øvelse men jeg vil blot henlede dansk folkepartis ordførers

prøv at se hvad det er vi som regeringspartier binder hinanden op på at vi vil på sundhedsområdet og tro mig der bliver kæmpet hver eneste dag hver eneste time for at opfylde de ambitiøse krav vi har i forhold til et robust og stærkt offentligt sundhedsvæsen det er skattefinansieret og vi ved godt at den eneste ting der kan legalisere og retfærdiggøre et højt skattetryk er at der bliver leveret høj kvalitet

ikke være bange for at det er det der er dagsordenen og at det er det vi kæmper frem imod

skat i mange år og som er blevet pensionister og som har brug

to tusind og tre har en ret som pensionister der har fået den tilkendt efter to tusind og tre ikke har

dem der måtte have en meget lav indkomst stadig væk har muligheden som man også har i dag ved at gå til kommunen og søge om et særligt tilskud men det er da ikke ret og rimeligt at dansk folkepartis ordfører siger at det her

nej det her er et spørgsmål om at sige at dem der måske så rigeligt let har mulighed for at betale

egen håndkøbsmedicin får håndkøbsmedicinen med rabat selv om lægen ikke engang har skullet udfylde at det her

har patienten behov for set i forhold til sit sygdomsbillede generelt derfor er det her ret og rimeligt

og det har høringssvarene også bakket op om

er med baggrund i en sygdom patienten borgeren pensionisten kan bare gå på apoteket og købe det og fordi pensionen er tilkendt før to tusind og tre får man tilskud hvorimod andre ikke gør det det er sådan at hvis lægen siger til patienten og skriver det på en recept ja så kan der fortsat gives tilskud det ændres der intet ved det der ændres ved

at pensionisterne her bare kan gå op og købe det uden at lægen med sin lægefaglighed har sagt at det her

betyder noget for den enkelte borgers

håndkøbsagtigt smertestillende medicin så kan patienten få tilskuddet uanset gammel eller ny ordning

et spørgsmål om at en patient ikke har gigt en borger ikke har gigt men borgeren en gang imellem har hovedpine så kan den samme patient

er pensionist efter den gældende ordning fra før to tusind og tre

gå op med udgifterne må stille spørgsmålet om hvorvidt der er en grænse for hvor dyrt man kan betale en ordning som næsten ikke bliver brugt her relaterer jeg til ordførerens bemærkning

tandplejeordning som altså

af ret mange men som koster penge

siger at her er grænsen altså nået når nul

procent af de unge i alderen op til seksten år gør brug af den her ordning så synes vi ikke det er ret og rimeligt at bibeholde ordningen gør det ikke indtryk

som konstant udvikler sig til det bedre det forudsætter ikke bare at der er orden i økonomien men også at vi løbende vurderer om vi bruger pengene mest hensigtmæssigt eller om de kan gøre bedre gavn et andet sted i det hele taget vil behovet for prioritering i sundhedsvæsenet og i samfundet i øvrigt være stigende i fremtiden de forslag vi behandler i dag i regi af l ni og tredive skal ses i det lys der er tale om en række forenklinger samt ændringer af tilskud for så vidt angår forslaget om regelforenkling i den kommunale tandpleje er der tale om fritvalgsordninger som meget meget få borgere benytter men som alligevel kræver etablering og

en række administrative procedurer da der ydermere udtrykkes stor tilfredshed med kvaliteten i de kommunale tilbud inden for børnetandplejen og omsorgstandplejen

det fuldt ud kan forsvares at koncentrere tandplejen fuldt og helt i kommunalt regi det kan i øvrigt bemærkes at muligheden for at få behandling på en anden kommunes tandklinik

man er folke eller førtidspensionist

folkepensionisterne kan man anføre

social eller helbredsmæssig diagnose at man bliver ældre og faktum er at der findes et stort antal endog meget velhavende pensionister i dette land hvis der er behov for at yde tilskud til håndkøbsmedicin må det begrundes i andet end at man har passeret de fem og tres år endelig indeholder lovforslaget et lille element om at kompetencen til at udnævne apotekere overgår fra sundhedsministeren til sundhedsstyrelsen

af forfremmelseskonsulenter som det hedder det radikale venstre har ikke bemærkninger til

ud over at det for os er væsentligt at det fortsat sikres at personer med kvalifikationer hertil driver apotek

tandlægepraksis for børn under seksten år

artiklen er fra to tusind og tolv

det tager tid og det tager ressourcer fra

kommunerne indfører dem også fordi man tænker at politikerne ved bedst

privat tandlægepraksis for børn under seksten år

hvordan tingene skal være der er stort set ingen der benytter sig af det

behov for at spytte de her regler ud

snart man bliver fem og tres år er man udsat

i samfundet er pensionistgruppen

udelukkende har behov for hjælp og skal hjælpes og støttes så meget som

er godkendelsen af apoteksbevillinger som flyttes fra ministeriet til sundhedsstyrelsen

den principielle holdning at vi mener at de sundhedsydelser som

set uanset om vi taler om vores sundhedsvæsen i form af praktiserende læger hospitaler eller

vi alligevel støtter det forslag der ligger her

når vi ser på den del af lovforslaget der handler om håndkøbsmedicin

at vi nok er af den principielle holdning at tilskud til medicin skal reserveres til de situationer hvor der er en lægefaglig

bliver benyttet af meget få mennesker både når vi taler om børnetandplejen og omsorgstandplejen altså muligheden for at vælge en privat i stedet for

uden at det betyder en forringelse

de mener at socialdemokraterne

angriber pensionisterne i den her sammenhæng når det nu

der ikke er en lægefaglig grund til det jeg må bare sige at hvis vi for alvor skal gøre noget for

kigge på satspuljereguleringen det er der hvor der virkelig er blevet taget mange penge fra folkepensionisterne

i egen barm før man kommer med den slags

vi imod og det er vi

vi synes at det at borgerne har et frit valg og kan vælge mellem

på det område jo men

seks tusind mennesker som bruger det her i mange andre sammenhænge

vi gerne bevare det frie valg hvis det er dyrt for kommunerne

ændre tilskudsordningen i stedet for at ændre det frie valg så

ændringen af tilskuddet til håndkøbsmedicin til pensionister

er vi for den del af forslaget der er blevet givet udmærkede argumenter

til sidst er der delen om hvem der udpeger hvor der skal ligge apoteker

ikke nogen hemmelighed at vi i liberal alliance går ind for en liberalisering af apotekssektoren men indtil det sker synes vi egentlig at det er

rigtigt som socialdemokraternes ordfører sagde at

nu er den der og

en helt barok måde at afbureaukratisere på så kan vi jo meget hurtigt afbureaukratisere en hel masse ting altså det man skal gøre er

og ikke fjerne dem under påskud af at man vil afbureaukratisere

jo ikke noget der forbedrer borgernes frihed

andre valg end dem der er dikteret herinde

her ordning nul procent benytter sig af det og heldigvis

synes jeg

og her har ministeriet faktisk peget på en ting

at tiden og ressourcerne går fra borgerne

se på hvordan de muligheder bliver forvaltet ude i kommunerne

tilføje der bliver sagt at der ikke er mange mennesker der bruger det her altså vi snakker om cirka seks tusind mennesker

også være at der var andre grunde til at det ikke bliver brugt rent personligt er jeg først blevet bekendt med at man har den her mulighed

behandlingen af det her lovforslag jeg har også børn der går i folkeskolen og

blev behandlet i en privat tandpleje jeg er i øvrigt meget tilfreds med det tilbud som

at der var den her mulighed

at der er ret mange borgere der er og det kan også være en af grundene til at det ikke er

til andre ordførere i dag

går imod at vi laver den her regulering af loven

jeg synes det er

siger at man fralægger sig et ansvar for at gøre noget at så rationelt

mening at det er sundhedsministeren der udpeger

synes at man skal sørge for at det

sundhedsstyrelsen får kompetencen til at udpege apotekerne

man kan gå til hvis man er utilfreds med en afgørelse og derfor ligger der også noget

jeg konstaterer så bare at det ikke er noget som man bruger særlig meget tid på da de anbefalinger som sundhedsstyrelsen kommer med alligevel bliver fulgt

er gået ind og har gjort noget andet

som sundhedsstyrelsen havde anbefalet

logefælleskaber eller andet men man kunne vel godt forestille sig

ikke kvalificeret havde set eller

en klagemulighed i

lovet at sige det som hun ellers ville have sagt her ved førstebehandlingen af dette lovforslag

er det slut med det frie valg af tandlæger inden for børne og ungdomstandplejen for børn og unge under

for for eksempel ældre borgere

er det for fuld egenbetaling det fremgår nærmest af ministerens kommentarer i høringsnotatet at når der ikke er så mange der benyttede sig af fritvalgsordningen så må det være udtryk for at folk er tilfredse med det kommunale tilbud og derfor er der ikke brug for ordningen men det er jo en påstand det kan lige så godt være at manglende viden og information om muligheden er årsagen

at der for eksempel er få ældre der benytter sig af fritvalgsordningen eller årsagen kan være manglende visitation til ordningen så er det jo

en kvalitet i sig selv at muligheden for et andet valg er til stede

vi synes at det er godt med det frie valg inden for tandplejen og omsorgstandplejen sådan som det er i dag den anden del af forslaget vedrører medicinområdet

at det fremover er således indrettet at tilskuddet målrettes de borgere som opfylder visse kriterier i forhold til sygdom det betyder at man med lovforslaget ikke længere kan få tilskud blot på grund af alder derudover kan vi også støtte ændringerne af lov om apotekervirksomhed vi står derfor med en udfordring da da den sidste del af forslaget altså den om tilskudsordningen til håndkøbslægemidler er en del af delforhandlingerne om finansloven for næste år den del af lovforslaget kan vi støtte derfor vil vi foreslå at ministeren deler lovforslaget op i to en del der handler om afviklingen af det frie valg inden for omsorgstandplejen og børne og ungdomstandplejen for børn og unge under seksten år

og en anden del der indeholder alt det andet som vi

hvis man af den ene eller anden grund måtte have det dårligt med den tandlæge man kommer til

men ikke desto mindre

består jo af tre meget forskellige dele det kan man vist godt sige men fælles for

fælles for delene er overskriften regelforenkling og bedre udnyttelse af ressourcerne med lovforslagets ændringer

den kommunale tandpleje vil regeringen sikre en forenkling af reglerne på børne og ungdomstandplejen samt i omsorgstandplejen

det nedbringer vi en væsentlig administrativ byrde for kommunerne med nogle ordninger som kun få personer har gjort brug af der er flere partier der prøver at gøre det her til et spørgsmål om en ideologisk kamp

på en ideologisk kamp som løber panden mod virkelighedens hårde mur vi ser jo netop at borgerne er godt tilfredse med de kommunale tilbud derfor må spørgsmålet til

fastholde at der skal være en administrativt tung

vi pensionisternes automatiske tilskud til håndkøbslægemidler det gør vi for

målrette tilskuddet til håndkøbslægemidler til de personer som opfylder opstillede lægefaglige kriterier for

medicintilskuddet til håndkøbslægemidler uanset om de er pensionister eller ej jeg er enig med de ordførere der her fra talerstolen har

sørge for at vi bruger vores sundhedskroner der hvor vi faktisk også får sundhed for dem endelig vil regeringen afbureaukratisere processen for udnævnelse af apotekere ved at overføre udnævnelseskompetencen til sundhedsstyrelsen så proceduren

udnævnelserne vil blive enklere hurtigere og mindre omstændelig og som jeg har forstået forslagets historik

er den primære grund til at det er mig som sundhedsminister der står for den del i dag at det tidligere var hendes majestæt dronningen der stod for det

jeg kan nu så som sundhedsminister sige at jeg synes det er rigtig fornuftigt at man giver den kompetence til sundhedsstyrelsen

ikke i den tid jeg har siddet i stolen har været sådan at jeg har fået anledning til at sætte spørgsmålstegn ved at det er nogle fagligt kvalificerede bevæggrunde

fra sundhedsstyrelsen der ligger til grund når sundhedsstyrelsen indstiller

overvejelser der ligger bag udpegningen af apotekere og ikke hvad en dronning eller en minister måtte synes var

ser frem til det som altid konstruktive samarbejde med sundheds og